matthisen martin lidegaard

magni arge sjúrður skaale

halvtreds titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende DK medlemmer af folketinget pernille skipper

med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en ny paragraf i straffeloven vedrørende digitale sexkrænkelser ønsker nogen at optage dette beslutningsforslag da det

er forslaget bortfaldet

der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v hundrede af jakob ellemann jensen

er forkastet der stemmes dernæst om forslag til vedtagelse nummer v syv og halvfems af sofie carsten nielsen johanne schmidt nielsen josephine fock

der stemmes endelig om forslag til vedtagelse

forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning om

forslag til vedtagelse der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fire og halvfems af erik christensen

jacob jensen jensen joachim b olsen

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse

v fem og halvfems af rené christensen

og forslag til vedtagelse nummer v seks og halvfems af pernille schnoor

og stine brix bortfaldet

forkastet herefter er ændringsforslag nummer en og tre

stillet og tiltrådt af de samme mindretal

lovforslaget

sig at det kun var sf og enhedslisten der støttede forslaget hvad handler det om ja det handler jo om de her seniorfridage

i efterlønspræmien hvis man bruger pensionsindbetalingen til at finansiere de her fridage

kommer det til at koste to gange efterlønspræmie altså over seksogtyvetusind kroner

og derfor har vi fremsat det her beslutningsforslag der så var til behandling i

beskæftigelsesudvalget onsdag morgen men desværre måtte vi opleve at det kun var sf der

han sagde at det havde han ikke nogen planer om han ville gerne på et senere tidspunkt indkalde parterne og snakke om det spørgsmål og alle mulige andre der havde med samspilsproblemer i forhold til pension at gøre men her og nu ville han ikke løse problemet

han sådan set ret i man kan også sige at

en regel der blev lavet allerede i to tusind og tolv det har ministeren også fuldstændig ret i vi burde have været opmærksomme på

den udfordring vi har fået og som jo i praksis vil betyde at folk der sparer op til efterlønspræmien

vurdere at det bliver så dyrt at holde de seniorfridage at de lader være og dermed spænder vi jo alle sammen ben for en fælles hensigt som alle har

skal være så fordelagtig som som muligt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet desværre måtte jeg også opleve til min skuffelse og

så måske skal man bare konkludere at det der med om man er et arbejderparti er noget der viser sig i handling for eksempel lige om lidt når vi skal stemme om det her

forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre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

derefter om det under a nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to og tre tiltrådt af udvalget om ændringsforslag nummer fire tiltrådt af et flertal

de er vedtaget der stemmes herefter om det under b nævnte lovforslag ønskes afstemning om ændringsforslag nummer syv af et mindretal tiltrådt af et flertal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

vi sidste år en stor stigning i antallet af skyderier i rocker og bandemiljøerne i odense

vi så konflikterne mellem grupperingerne eskalere

en uskyldig blev sågar ramt af skud flere rocker og bandemedlemmer mistede livet

slutningen af to tusind og seksten en

som endte med en vedtagelse

lovforslaget gennemfører således dele af den politiske aftale der blev indgået mellem regeringen dansk folkeparti og socialdemokratiet den fireogtyvende marts to tusind og sytten om det der populært bliver kaldt bandepakke

vil jeg fremhæve ændringerne i reglerne om prøveløsladelse for personer dømt efter

det vil betyde

ikke kan prøveløslades medmindre de vælger at gå i exitforløb

banderelaterede konflikter og for at bruge skydevåben i det offentlige rum

kan straf aldrig stå alene

lovforslaget her vil gøre det lettere for myndighederne at overvåge og aflytte telefonsamtaler og breve til og fra en indsat som politiet skønner indtager en ledende rolle i rocker og bandemiljøet i odense har vi oplevet at afpresning og trusler er blevet en del af de kriminelle grupperingers metoder mange har hørt om

både hjemløse udsatte og erhvervsdrivende såsom tatovører er blevet afpresset det et selvsagt ikke rimeligt eller acceptabelt

som for eksempel ved krav om beskyttelsespenge i den forbindelse vil jeg

at vi ud over de forslag som

den socialdemokratiske opfordring at vi igangsætter arbejdet med en offerpakke der skal sikre langt bedre beskyttelse af vidnerne

lige nævne at vi i socialdemokratiet er meget optaget af at forebygge kriminalitet det er nogle gode solide redskaber vi her vedtager de er nødvendige og de er rigtige men forebyggelse er og bliver den bedste investering og derfor ser vi frem

ikke fordi vi synes det er synd for rockere

hen fordi prøveløsladelse er et helt centralt resocialiserende

får vi mere og ikke mindre kriminalitet vil ordføreren ikke her fra folketingets talerstol indrømme at den del af lovforslaget simpelt hen vil føre til mere og ikke

nogle af dem endda i panden at de ønsker at gå ud og begå kriminalitet igen flere af dem siger direkte ligeså snart jeg kommer ud skal jeg være absolut ligeså kriminel som inden jeg kom ind derfor synes vi ikke det er rimeligt at man skal prøveløslades før tid når man begår

bandekriminalitet når man vælger ikke at ville forlade den rocker eller bandegruppering man er en del af så synes vi det er helt rimeligt at man sidder

fru trine bramsen ligesom tegner her

prøveløsladelse er noget man bare trækker i en automat det er det jo ikke det handler om at resocialiserende arbejde i form af prøveløsladelse er noget man gør når det giver mening og det er noget der kommer os som borgere i samfundet til gavn

udstår folk bare hele straffen og så bliver de sluppet fri uden at vi har nogen som helst hånd i hanke med hvordan de opfører sig eller under hvilke vilkår de bliver sluppet

år så vi en stribe skyderier i det offentlige rum vi så grov banderelaterede kriminalitet og vi så en opblussen af i det her dybt kriminelle miljø

havde efterfølgende en forespørgselsdebat i folketinget og umiddelbart efter den debat

der blev åbnet op for forhandlinger og ret hurtigt derefter har vi jo indgået en synes jeg rigtig rigtig god rocker bande pakke med mange stærke initiativer der kan sætte ind over for forhærdede kriminelle som er en del

og det har vi gjort elementerne i forslaget her taler

vi har strammet betydeligt op over for muligheden for prøveløsladelse

og bandemedlemmer det er godt vi har udvidet bandebestemmelsen det er fornuftigt vi skærper straffen for systematisk afpresning noget der virkelig har været behov for og som har været efterspurgt en del steder hvor vi har set den her kriminalitet spire frem vi giver politiet bedre muligheder for at følge med vi indsnævrer muligheden for besøg under konflikter og vi igangsætter

så vi formentlig i fremtiden vil kunne holde endnu bedre styr på hvor de her mennesker befinder sig det er gode det er stærke elementer jeg synes vi har grund til at være rigtig positive over for den her pakke og jeg kan bare meddele at dansk folkeparti

ved trods alt hvor vi har de her mennesker skulle det så ske en dag at man får lyst til

står samfundet til rådighed men jeg vil ikke acceptere at folk der skyder i vores gader slipper med lave straffe hvis man begår så alvorlige former for kriminalitet at

liv og sikkerhed i fare skal man have en straf

og bandemiljøet er en enorm gennemstrømning af personer som forlader miljøet og som er interesserede i at leve deres liv på en anden måde efter nogle år i miljøet

på alle mulige måder hjælper ønsker at komme ud af miljøet jeg kan simpelt hen ikke se fornuften i at man med det her lovforslag vedtager noget som fører til mere og ikke mindre

vi kan konstatere at regeringen handler det gør den fordi situationen er helt uacceptabel regeringen

forligspartierne har indgået en glimrende rocker bande aftale det lovforslag vi står med i dag

er udmøntningen af en del af aftalen lovforslaget indebærer og andre har nævnt det før mig så jeg skal gå det hurtigt igennem en vis skærpelse af bestemmelserne for prøveløsladelse af bandemedlemmer nemlig de bandemedlemmer der er dømt

deltagende i en egentlig bandekonflikt hvis de skal prøveløslades og

kan da lige understrege at de ligesom andre der skal prøveløslades ikke

forlanger vi altså med lovforslaget at de deltager i et exitforløb jeg synes ikke det

er en fantastisk dobbeltstraf at skulle deltage i et exitforløb det er ikke et torturlokale man lukkes ind i kan jeg sige et andet element er at straffen for skyderi i det offentlige rum stiger med halvtreds procent straffen for afpresning beskyttelsespenge stiger med tre og tredive procent vi har set skrækkelige eksempler i odense hvor modige folk har turdet træde frem og sørge for at vi fik belyst disse tilstande vi gør herfra hvad vi kan

flere personer kan lettere forbydes adgang til ophold i en rockerborg og under rockerkonflikter kan fængslede rockere lettere udelukkes fra at få besøg af vennerne er man bandeleder skal man som udgangspunkt ikke kunne modtage uovervåget

sådan med hensyn til prøveløsladelse at man som vilkår for prøveløsladelse kan knytte en gps fodlænke så man har styr på hvor vedkommende går under prøveløsladelsen og eventuelt også under udgang

er nogle glimrende tiltag som vi i den grad har haft behov for og som der nu

tages hånd om vi

at justitsministeren har meddelt at vi får en ungeindsatspakke at se inden sommerferien og det glæder jeg mig også til men det her er i hvert fald en god begyndelse i relation til

er det på tværs af grupperinger under en tredjedel der fortsat er registreret i to tusind og seksten altså under en tredjedel

jo positivt

men det viser jo også at andre måder at komme ud af et kriminelt miljø på end via et exitprogram og er det derfor ikke utrolig ærgerligt at det her lovforslag går ind og ødelægger muligheden for prøveløsladelse når vi ved

i relation til systematisk overvågning og andre efterforskningsmæssige tiltag det har decideret skræmt mange væk fra at forsøge sig på den her løbebane men dem der

alligevel på trods af politiets forebyggende indsats

jeg kan slet ikke forstå når herre rune lund ligesom fremstiller det som om det er en ekstra straf man får jeg synes det er en luksus at man som allerallerværste forbryder kan blive prøveløsladt

den konkrete person noget som kriminalforsorgen går ind og vurderer hvis vi bare

folk sidde deres straf af

på et tidspunkt fri og så kan de gøre hvad de vil så har vi ingen som helst håndtag til for alvor at kunne påvirke dem i den retning som for eksempel en prøveløsladelse ville være et centralt værktøj til at kunne gøre og det vil da alt andet lige skabe mere

bestemmelse ja så er det voldsomme krav så er det skrækkelige krav som folketinget stiller at man skal deltage i noget så forfærdeligt som et exitprogram altså vorherre bevares det var dog det mindste man kunne forpligtes til at deltage i

først på måneden som afpresser tatovører og som på anden måde er involveret i dybt kriminelle aktiviteter vi ønsker også at

og det som gør at vi kan bekæmpe den organiserede kriminalitet samtidig med at vi forsvarer vores grundlæggende frihedsrettigheder i et demokratisk samfund

det her lovforslag gennemfører jo dele af den politiske aftale som er indgået mellem regeringen dansk folkeparti og

som vi allerede har diskuteret lidt er

ændringer i reglerne om prøveløsladelse for personer dømt efter straffelovens § en og firs

at det er uklart hvad der egentlig menes med et exitprogram hvad er det egentlig kommunernes landsforening bemærker at der er behov for en afklaring og en afgrænsning af hvad et exitprogram indebærer og

afklaring af hvornår deltageren har indfriet kravet om deltagelsen

at sige jamen hvor svært kan det være at deltage i exitprogram ja det er det måske ikke hvis det kan defineres på hundrede og sytten forskellige måder det står bare ikke

retspolitisk forening bemærker at et krav om deltagelse i exitprogram kan være rimeligt i mange

det i forhold til bestemmelserne om deltagelse i exitprogram er uheldigt at der lovgives om indgribende konsekvenser for overtrædelse af nogle regler hvis indhold pt fremstår ukendt eller usikkert og som skal reguleres ved en bekendtgørelse der i sagens natur tidligst kan nå at træde i kraft i forbindelse med loven altså præget af usikkerhed kombineret med at det at forringe muligheden for adgang til prøveløsladelse alt andet lige vil føre til til færre værktøjer i det resocialiserende arbejde

føre til at der bliver mere og ikke mindre kriminalitet

interessant at man laver en bandepakke som slår sig op på at nu skal man gå hårdt til rockere bander og at det er justitsministerens jernnæve som skal i gang her men

at man så laver noget i det her lovforslag som simpelt hen betyder at det resocialiserende arbejde får ringere betingelser og det vil give mere kriminalitet så er der

hvorefter bestemmelsen udvides til også at omfatte lovovertrædelser der er egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer

hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben egnet til at fremkalde en konflikt er

meget uklart hvad det præcis vil være i praksis

men det afspejler måske i virkeligheden at den her paragraf er blevet brugt

som som er fornuftige enhver kan sige sig selv at man

skal lave afpresning men hvor er den dokumenterede effekt for at det her vil have en præventiv effekt i forhold til bekæmpelse af kriminalitet den er ingen steder og de forskningsresultater der også ligger fra justitsministeriets

det lyder måske sejt at sige strafforhøjelser strafforhøjelser

dokumenteret effekt for at straf med straf på fører til mindre kriminalitet så man godt

jo ikke have en en virkning i den virkelige verden

diskutere højere straffe det vil vi gerne men vi vil også gerne se at der er en præventiv effekt at strafskærpelserne fører til mindre kriminalitet og den dokumentation

dele af en del af bandepakken betyder at rockere og bandemedlemmer ikke kan prøveløslades medmindre de begynder i et exitprogram det giver jo ikke mening at sende hårdkogte kriminelle direkte tilbage til det miljø de kom fra derfor er det rigtig godt at man nu giver dem et yderligere incitament til at bryde ud af deres rockerklub eller bande vi indfører også en skærpet besøgskontrol for bandemedlemmer og rockere så de ikke kan fortsætte med at koordinere deres kriminelle handlinger mens de er i fængsel endelig skærper vi straffen for skyderier i det offentlige

muligt at idømme straffe der er op til halvtreds procent højere dermed sender vi et klart signal til de rockere og bandemedlemmer som spreder så meget utryghed ved hensynsløst at skyde

det har en alvorlig konsekvens når man brutalt tager uskyldige mennesker som gidsler i sine interne bandekonflikter

er det tiltag som slår hårdt ned på de hårdkogte kriminelle som spreder frygt og utryghed blandt helt almindelige borgere

i alternativet sådan set ønsket om at komme det her problem til livs selvfølgelig gør vi det

rocker bande kriminalitet blandt andet ved at tilbyde exitprogrammer vi synes sådan set også at princippet om at man skal deltage

for at få prøveløsladelse i sig selv ikke er det største problem problemet i det her lovforslag bliver at vi har meget svært ved at se

som er under afsoning har nogen som helst form for medindflydelse i forhold til at kunne få deres udtryk deres ønsker deres indre motivation i forhold til hvilke former for exitprogrammer som de

ikke nødvendigvis men jeg tror at vi alle sammen ved at hvis man bliver pålagt noget og måske særlig hvis man er i den gruppe af mennesker som ikke er dem der har tradition for

gøre som der bliver sagt eller dem der i sig selv måske har arbejdet

pålagt et bestemt program som ikke nødvendigvis giver en særlig meget mening

i langt fra borgen vi var ude at lave optagelser par uger siden og det var interessant vi mødtes både med en tidligere indbrudstyv der havde siddet fjorten år i fængsel og vi mødtes også med

fjorten år i fængsel eller han havde vist siddet endnu længere

og det var helt tydeligt at begge deres historier pegede på at indflydelsen på hvad det er der kan få en ud

miljø få en til at komme ind på en anden bane kommer indefra det nytter ikke

pålagt noget noget det var først i det omfang at de faktisk selv fik lov til at være med til at bestemme hvad der

at det gjorde en forskel så vi tror ikke på at det hjælper

fastlagte exitprogrammer vi vil gerne have at

den systematiske organiserede afpresning

problem som regeringen gør det er faktisk et rigtig rigtig stort problem og enormt usympatisk at man på den måde går ud og afpresser penge af blandt andet de erhvervsdrivende i ens

lokalområde hjælper det så at true med højere straffe det er nok heller ikke lige det segment der hjælpes ved at blive truet med højere straffe

i gang med at se the godfather sammen med mine børn vi er kun nået halvvejs

meget godt eksempel på at det nok ikke lige er de typer der ville lade være med at gå ud og inddrive de her beskyttelsespenge hvis det var at de fik at vide at

og truer med at forhøje strafferammen vi så hellere

metoder øget tilstedeværelse af politi i nærområderne så det giver den sikkerhed og tryghed der er brug for sociale tiltag intern organisering af de forretningsdrivende ligesom nabohjælp med videre

er andre tiltag som vi tror på ville hjælpe meget mere fordi vi er helt enige i er et stort problem forslagets bestemmelser om at begrænse

med videre fra personer med ledende eller koordinerende roller i rocker bande miljøet

det er usikkert hvad det er for en beføjelse

politiet bliver udstyret med det er en meget skønsmæssig beføjelse elastikken er meget bred hvornår er man ledende bandemedlem hvornår har man tilknytning til miljøet

bekymret for de indsattes retssikkerhed i det omfang at de her beføjelser bliver bliver baseret så meget på politiets skøn vi er også bekymret for muligheden for klageadgang hvis det er man får frataget

kan sige at vi stemmer ikke for lovforslaget

hen elementer i det her som principielt set er så langt fra

reelt tror på hvad der ville hjælpe

imødegå de udfordringer derfor kan vi ikke stemme for vi ville heller ikke på noget tidspunkt kunne stemme for et lovforslag som på den måde er finansieret via

nye regler for genoptjening af børne og ungeydelse så vi rammer nogle mennesker med det her lovforslag i

det her med afpresning hvor ordføreren siger at

men at der skal være øget politi til stede men hvis ikke politiet har en sanktion altså hvis ikke der er en konsekvens og det må man forstå at alternativet er imod hvad skal politiet så gøre for det er jo netop med konsekvenserne i hånden at at man kan stoppe dem der afpresser

alternativet at henholdsvis konsekvenserne skal være

inddrive beskyttelsespenge så det er jo ikke fordi

ikke ønsker at der er sanktioner det er der jo allerede man kan

beskyttelsespenge men at true med en højere straf tror vi bare ikke hjælper

har et behov for at der kommer højere straffe

bliver vi nødt til at holde det op imod hvorvidt evidensen peger på at det virker og det er der bare ikke noget der gør nu mangler jeg på det her område og vi efterspurgte det faktisk internt i min gruppe

på det her lovforslag noget dokumentation for at det

hæve strafferammen i forhold til det her med at inddrive beskyttelsespenge det

finde nogen steder og så kan det være svært at gå ud at sige ja til noget

lovforslag det er et tilbagevendende problem og vi nævner det hver gang men det er faktisk som om justitsministeriet ikke rigtig har tænkt sig

måske ministeren lige skulle tage det med hjem og tænke over om det er hensigtsmæssigt at vi behandler det på den her måde for

giver anledning til en masse diskussioner det er rigtig svært at give dem en ordentlig behandling når de er samlet på den her måde også selv om

påvirker også min ordførertale jeg vil gerne prøve at komme ind på nogle af punkterne men jeg tror ikke jeg kan nå omkring dem alle sammen jeg vil sige at jeg synes der er en fællesnævner for flere af punkterne også når man går høringssvarene igennem

negative over for at gå den vej men

det kræver en præcisering

også være bange for at det krænker retssikkerheden

er det en kommentar som jeg synes

justitsministeriet skal tage med og som i virkeligheden

det gælder for eksempel i forbindelse med

nu vil jeg så allerede løfte sløret for at jeg ikke sådan

noget af det vil også afhænge af udvalgsbehandlingen men

godt gå med på tankegangen om at at betinge en prøveløsladelse af

at man deltager i et exitprogram selv om vi dog også deler den bekymring som enhedslisten har været inde på nemlig

at vi ikke kan betinge deres første tid i frihed

en person der har afsonet en dom

for at de bliver nogle endnu hårdere banditter

muligheder for at arbejde med forebyggelse

en præcisering af hvad der indgår i de her exitprogrammer som det også er nævnt flere steder i høringssvarene

udvidelse af bandeparagraffen igen jeg har brug for nogle eksempler

tænkt eksempel hvis man sælger hash og der

nogle flere ord på hvad man egentlig mener

skyderi i det offentlige rum afpresning og beskyttelsespenge vil

retfærdigt men igen er det nyttigt altså det er jo de to perspektiver vi hele tiden bliver nødt til at have med og som flere før mig har været inde på

der ved hvor meget man får i straf

gaden hvor mange år får man ja jeg ville altså ikke kunne det og derfor er det jo lidt abstrakt

imødekommet hvis man hæver straffen med halvtreds procent jamen hvad er udgangspunktet

lidt abstrakt diskussion som måske i virkeligheden mest bunder i at der er nogle partier der har brug for at gå ud og sige nu har vi hævet straffen med halvtreds procent

altså gør det risikoen for at folk falder tilbage i kriminalitet mindre og det kan man sige er

i virkeligheden virker modsat

reagerer positivt på de her incitamenter

der gør nogle af de ting som gør at man kan komme rigtig lang tid

mere eller mindre kriminelle altså hvis det er den sytten årige lillebror eller den seksten årige lillebror der skal stå for de ting som den lidt kvikkere storebror godt ved fører til en rigtig lang fængselsstraf gør man så den her lillebror mere eller mindre kriminel ved at det er ham der ryger

dyrke også i udvalgsbehandlingen og det er derfor jeg ikke kan give et sikkert ja eller eller nej i dag i øvrigt gælder tvivlen også det punkt der handler om at afskære

er forhærdede rockertyper det er

der slet ikke har været et forløb hvor man kunne

vi have sat ind de fleste kommer

endnu en gang også over for ministeren at jeg synes det er uansvarligt ikke at tænke forebyggelse ind i det her vi kan straffe nok så meget men hvis der

afpresning eller har oplevet skyderier

det er total mangel på fokus på

under al kritik men det kommer

hver eneste gang henvist til at vi skal diskutere ungdomskriminalitet

i forslaget exitprogrammer og som min kollega fra enhedslisten også var inde på

nok mennesker ud af det her miljø

skal have sikret en bedre kvalitet i de her exitprogrammer men når

nu kigger i lovforslaget

står at det vil man kigge på administrativt og så videre

de her særlige exitafdelinger i fængslerne

er det altså svært hvis du går op og ned af dem du kender i forvejen og i sverige har de

med det så det er noget som vi vil tage op i

sat ind i en ramme hvor det bliver

fodlænke på mens man går på højskole men man kan

det er jo lidt mystisk jeg tror i hvert fald at det er noget som ministeren gerne vil rette op på

at at man skal afsone i fængslet men

der ligger inden for rammen af at man kan afsone med

der ikke ønsker at vi gør noget ved rocker bande

er ingen der kan forsvare at der bliver skudt

sikker på at alle partier mener der skal vi ikke skyde hinanden noget i skoene afpresning

hen ikke hjemme i danmark og

det er altså ikke noget der kommer til at afholde den her type mennesker fra at gøre det

er det af hensyn til den såkaldte retsfølelse

en højere fængselsstraf for at der er rimelighed i

i det danske gadebillede og at

vi gerne vil diskutere i

vi kan ikke acceptere den finansiering der finder sted

stemmer for nogle strafskærpelser

på fornuftig vis en anden ting

er jo klart at det er en måde at

være rimelighed i det og selv på områder hvor man kan se

der er en fængselsstraf for en given forbrydelse

både sf og enhedslisten har stemt for strafforøgelse på voldtægtsområdet

vi har hævet straffen selv om jeg tror at sf og enhedslisten på lange stræk

kan sammenlignes med voldtægt det syntes vi ikke gav mening så i det tilfælde bakkede vi op om en stramning men men det

problematisk ved det her ligesom jeg synes det er problematisk hvis man går ind og ødelægger det resocialiserende arbejde som jo burde være

person ikke vil gå tilbage i kriminalitet når

hægtet op på exitprogrammet

til et liv uden kriminalitet og så de på forhånd allerede i fængslerne måske kan få noget uddannelse eller andre redskaber til det

den bliver mere brutal visse steder

er det banderne der styrer områderne vi så det tydeligt da statsministeren besøgte

bandelederen og det er jo en falliterklæring for et retssamfund at

ramt af bandernes kriminalitet og det er vigtigt at vi er på borgernes side

hvis mål det er at gennemføre dele af den politiske aftale

socialdemokratiet og dansk folkeparti

skal nævne nogle af de elementer der er i forslaget

nogle af de andre ordførere har været inde på så er det sådan at personer dømt efter straffelovens bandebestemmelse kun kan prøveløslades hvis de på aktiv og tilfredsstillende vis har deltaget i et exitforløb og det synes vi er meget fornuftigt det er jo ikke et

meningen med det er at bandemedlemmerne skal helt ud af banderne

det der er grunden til det her

ikke fortsætter deres kriminelle aktivitet i fængslerne

indsatte med tilknytning til banderne ikke skal

besøg af andre bandemedlemmer det er også fornuftigt et fjerde element er vi skærper straffen for skyderier i det offentlige rum

straffen forhøjes med op til halvtreds procent

endnu et element er at vi skærper straffen

afpresning det er også

det har vi set eksempler på i forhold til restauranter kiosker med videre

af rocker bande kriminaliteten i danmark det har ført til mange voldelige konflikter og antallet af rocker bande relaterede skudepisoder i det offentlige rum blev mere end tredoblet fra to tusind og femten til to tusind og seksten gentagne gange er helt almindelige og lovlydige borgeres liv

ellers er det som det klare udgangspunkt tilbage i fængsel den foreslåede ordning indebærer at den pågældende skal have en reel intention om at forlade den relevante rocker eller bandegruppering det synes jeg giver rigtig god mening for vi skal ikke prøveløslade indsatte som med stor sandsynlighed vender tilbage til et kriminelt miljø

at indsatte der indtager en ledende eller koordinerende rolle i rocker bande miljøet som det helt klare udgangspunkt skal have overværet deres besøg og kontrolleret deres breve og telefonsamtaler det vil sikre at de pågældende på en effektiv vis afskæres fra at kommunikere om planlægning eller udførelse af ulovlige aktiviteter i eller uden for fængslet det

og bandemedlemmer hvis gruppering er aktivt involveret i en verserende

lovforslaget indeholder også en række strafskærpelser som skal sikre at der er en mærkbar konsekvens for rocker og bandekriminalitet der har i to tusind og seksten som nævnt været en markant stigning i antallet af skudepisoder i det offentlige rum med relation til rocker bande konflikter det udgør en stor risiko for tilfældige og uskyldige forbipasserende det foreslås derfor at skærpe straffen for skyderier i det offentlige rum markant helt konkret

bestemmelse i straffeloven som vil betyde at straffen for lovovertrædelser hvor der er anvendt skydevåben og eksplosivstoffer i det offentlige rum kan forhøjes med op til halvtreds procent lovforslaget lægger også op til en udvidelse af straffelovens bandebestemmelse der skærper straffen for rocker bande relateret kriminalitet så den fremover kan anvendes i flere sager end i dag bestemmelsen finder i dag kun anvendelse når bandekonflikten er i gang og dermed ikke på de kriminelle handlinger der fører frem til konflikten derfor foreslås det at udvide bandebestemmelsen så den også omfatter den kriminalitet der er egnet til at fremkalde en bandekonflikt det kan for eksempel være en skudepisode der udløser en konflikt mellem to rivaliserende bander om et kriminelt marked samtidig foreslås det at udvide anvendelsesområdet for bandebestemmelsen til at omfatte grove våbenlovsovertrædelser lovforslaget indeholder ligeledes et forslag om at skærpe straffen for systematisk og organiseret afpresning med en tredjedel

gælde for grove tilfælde af afpresning hvor bander systematisk eller organiseret opkræver såkaldte beskyttelsespenge af forretningsdrivende

lade dem være i fred lovforslaget indeholder også

og tilhørssteder for bander samtidig foreslås det at fordoble straffen for overtrædelse af et forbud til fængsel i normalt mindst tres dage med de bemærkninger

for indlæggene jeg ser frem til den videre behandling og står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte komme her og i

vil vi så styrke og kigge på og det

det i et lovforslag fuldstændig skal pensles ud hvordan

exitprogram skal være det synes jeg ikke det vigtigste må være hvad det

initiativer vi kan tage for at få

det kommer vi til at kigge på men jeg synes

egentlig det giver god mening at man ikke præcist præcist og specifikt

på den måde at man i dag prøveløslader personer som med stor sandsynlighed vender tilbage til det kriminelle miljø

som man gør her i lovforslaget

strafskærpelser som man ikke har nogen dokumentation for har en præventiv effekt samtidig med man går ind og ødelægger muligheden for det resocialiserende arbejde er

det er dybt kriminelle mennesker og hvorfor er det så de skal prøveløslades det

set bare det jeg vil sige med det der var ikke sådan

vi jo fordi vi synes det her er grov kriminalitet hvor man skal sidde længere tid i fængsel jeg leder hele tiden efter det modsatte synspunkt her

skulle alternativet så være mindre straf

hvad man synes er rigtigt og forkert jeg har jo hele tiden sagt at

også her i folketingssalen bliver det af mange ordførere fremstillet som om en prøveløsladelse er noget man trækker i en automat selv om vi alle sammen godt ved at prøveløsladelse får man kun hvis det for eksempel er sådan at kriminalforsorgen klart vurderer at der ikke vil blive begået

signal til folk om at når du er den her type kriminel som du er

du altså med hele krabasken om

så må sige og derfor synes jeg er et vigtigt signal til befolkningen om at vi kommer efter de her typer

de skal straffes hårdere og de skal sidde længere

hen bare om at vi skal skærpe straffene det er jo det vi gør med minimumsstraffen for eksempel for besiddelse af skydevåben i dag koster det minimum en år i fængsel at blive taget med et skydevåben man ikke må have og skal bandemedlemmer virkelig have lov til at køre rundt med det

nu koster det to år

foreslås det at give kommunerne en hjemmel til at at nedlægge forbud mod at en ejendom anvendes som samlingssted for rockere eller bandegrupperinger såfremt samlingsstedet er til ulempe for de omkringboende eller skaber utryghed samtidig bevirker forslaget at planloven ændres så ejeren af en ejendom har pligt til at oplyse over for kommunen hvem der er bruger af ejendommen

det er nødvendigt for kommunens behandling af blandt andet en

vil være langt lettere at sætte en stopper for kriminelle grupperingers forsamlingsaktiviteter

som vi i socialdemokratiet på alle måder kan støtte

for ganske almindelige danskere der bor på ganske almindelige villaveje og hvis eneste ønske er at kunne leve et familieliv uden frygt for at der er skudvekslinger hos naboen eller foregår anden kriminalitet rockerborge og bandeklubhuse hører til blandt de kriminelle grupperingers statussymboler og med grundlovens ret til forsamlingsfrihed har grupperingerne længe grinet myndighederne

for det bliver langt lettere for myndighederne at lukke forsamlingsstederne i odense i næstved herning på vestegnen i nyborg og i alle andre byer hvor de kriminelle grupperinger har slået sig med

at det af og til nytter og at ting tager tid

en rockerborg eller til bandelokaler

den aktivitet der foregår og utryg

måske rundt om hjørnet bliver begået endda meget grov kriminalitet

en potentiel konflikt kan være til fare for en selv ens kære ens familie eller utryg

se bandemedlemmer og rockere i området sprede en

det er på alle måder utilfredsstillende

et meget stort ønske fra en del borgmestre der i deres kommuner har rockerborge eller bandelokaler

mulighed for bedre at kunne sætte ind være med til at lukke de her lokaler og være med til at bekæmpe den organiserede kriminalitet som måtte findes i deres områder og det gøres der nu noget ved med forslaget her kommer kommunerne til at få bedre muligheder for at nedlægge forbud imod at en bestemt ejendom eller et lejemål bruges som mødested for en bestemt gruppering det er et meget stort fremskridt

så det sikres at kommunerne altid kan få oplyst af ejeren af en bygning hvem der er lejeren når det drejer sig om at få gjort noget ved ulovlige forhold på ejendommen og så

en anden positiv ting ved det her forslag forpligtes kommunen til at overveje forbud mod den aktivitet der måtte foregå i den her ejendom

for så vidt er et rigtig godt forslag et godt

betænkeligheder ved det eller overvejelser om hvorfor man lige præcis har valgt at skrue det sammen på den her måde kommunerne gøres jo ansvarlige for at reglerne kommer til at virke for det er kommunerne der står for behandlingen i den her type sager og det har egentlig altid undret os at det lige præcis var hos kommunen man lagde det

første omgang hos politiet men vi kan godt leve med den løsning der er lagt frem her det er vores håb at det kommer til at virke

i løbet af de næste par år at borgmestre vil få held til at få lukket nogle af de rockerborge og bandelokaler der skaber stor utryghed i lige præcis deres områder

jeg kan bare meddele at dansk folkeparti agter at støtte

bliver sværere at sælge huset det bliver sværere at få det omprioriteret

nu ikke længere til ret meget det bliver som sagt en belastning ud over skel og grænser og derfor skal vi gøre alt hvad vi kan for at komme disse rockerborge til livs vi er imidlertid indskrænket af

grundlovens regler og det

gør selvfølgelig at på mange områder kan man nok ikke lige gennemføre det som man måske umiddelbart kunne have lyst til med det her forslag synes jeg faktisk

anvendes som samlingssted for en bestemt gruppe som lovforslaget er formuleret gælder muligheden overalt uanset om ejendommen er beliggende i by eller på land uanset om det

er jo altså at der er fare eller utryghed for de omkringboende og det kan jo selvfølgelig være et noget vidt begreb fra venstres side håber vi at det vil blive

lempeligt som overhovedet muligt til de pågældende lovlydige naboers fordel forbuddet kan nedlægges uden varsel det vil sige

men klagen har ikke opsættende virkning og det synes jeg er fint så med forslaget tilføjer vi altså endnu en mulighed

hashklubloven zoneforbud ordensbekendtgørelse bygningsreglementer og så videre mangler der noget som vi lovligt kan gennemføre her i folketinget til at komme de her aktiviteter til livs

gør vi gerne det det her er et

at give kommunerne en hjemmel til at nedlægge forbud mod at en ejendom anvendes som samlingssted for en bestemt gruppe for eksempel en rocker eller bandegruppe hvis denne gruppe er egnet til at som det hedder medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende enhedslisten har den grundlæggende holdning at vi skal straffe folk for den kriminalitet

skal vi gå hårdt til dem for de udøver grov kriminalitet voldelig kriminalitet og de skal retsforfølges og de skal straffes for det men vi synes der er en række grundlæggende problemer i at man begynder at straffe folk ikke for den kriminalitet de begår men fordi de befinder sig et bestemt sted vi synes det rejser nogle grundlæggende problemer

en grundlæggende frihed i vores demokratiske samfund og det rejser i virkeligheden også nogle grundlæggende problemer i forhold til

er relevante en lang række grundlæggende principper i vores samfund som også er vigtige

også når det måtte gælde personer som vi i øvrigt ikke fatter nogen som helst sympati for personer som begår kriminalitet

væsentlig ulempe og utryghed for

i dag kan man forhindre folk i at samles i en

udsigt til et angreb på huset eller fare

den rockerlov som som vi har haft siden nitten halvfemserne hvor højesteret også har

sige at der er proportionalitet i forhold til det

og retsforfølges for deres kriminelle handlinger og samtidig skal vi selvfølgelig blive bedre til at forhindre deres rekruttering og vi skal hjælpe dem ud der vil forlade miljøerne i det hele taget er det jo sådan at det er den forebyggende indsats det er den resocialiserende indsats som på det lange stræk vil gøre en forskel

lokale initiativer mod rockere og der er mange måder man kan bidrage til at bekæmpe rockere og bander på i kolding har enhedslisten for eksempel støttet fakkeloptog under parolen rockerne

det har vi gjort samtidig med at vi understreger at rockere og for så vidt også bander ligesom alle andre borgere har grundlovssikrede rettigheder herunder forenings og forsamlingsfrihed i københavn har enhedslisten

ligesom vi også har i gladsaxe bakket op om at man bruger planlovens muligheder for at

vi er samtidig pinligt bevidste om at det ikke er en løsning der reelt bekæmper den organiserede kriminalitet det er den forebyggende indsats som for eksempel bedre sociale tiltag ungdomsklubber exitstrategier og så selvfølgelig godt gammeldags politiarbejde der er en lang række høringssvar som også er kommet med deres vurdering af lovforslaget retspolitisk forening finder at lovudkastets betingelse om at gruppens anvendelse af ejendommen som samlingssted skal være egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende retssikkerhedsmæssigt udgør en meget vid og skønsmæssig formulering hvortil kommer en ikke let overskuelig sagsbehandling forinden en afgørelse træffes landsforeningen af forsvarsadvokater bemærker at det ikke er ganske klart hvad der forstås ved væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende og foreningen finder at dette bør præciseres og institut for menneskerettigheder finder at kriterierne om at

er så centrale for afgrænsningen af bestemmelsens anvendelsesområde at de bør fremgå af lovteksten altså en præcisering samlet set er der tale om et meget

som risikerer at undergrave grundlæggende frihedsrettigheder

og anden kriminalitet derfor giver vi kommunerne mulighed for at nedlægge forbud mod at en ejendom anvendes som samlingssted for en rocker eller bandegruppering hvis det vurderes at medføre væsentlig utryghed for de

der bor omkring ejendommen det synes vi er fornuftigt og liberal alliance støtter

pligt til at nedlægge forbud mod at en ejendom anvendes som samlingssted for en bestemt gruppe feks en bande

medfører en væsentlig ulempe eller utryghed for de omkringboende

til at kunne løse det problem

er hjemmel nok til at man

de her udfordringer an fra kommunernes side jeg er med på at ministeriet mener

lovforslaget som jeg gerne vil anføre heroppefra

ind i den grundlovsfæstede ejendomsret og forsamlingsfrihed

byder bestemte grupper at samle sig i en ejendom

men til forskel fra det lovforslag vi behandlede lige før

er elementer i det her lovforslag som

i mindre grad er skønsbetonede og det vil vi også gerne rose regeringen for

nedlægge et forbud som skal opfyldes for at kommunerne kan træffe den beslutning og det synes vi

for eksempel skriver ministeriet at hyppige trafikale

ud over hvad der kan forventes

en længere periode bør indskrives i lovteksten frem for kun i bemærkningerne og det er faktisk noget

overveje at stille et ændringsforslag som kan få de formuleringer med i lovteksten for så vil det i hvert fald stå noget klarere hvad det er for nogle kriterier der ligger

bort fra udvalgets anbefalinger om

inden man eventuelt lukker et et samlingssted det kunne også være noget vi ville overveje at stille

forsigtigt positive vi har nogle betænkeligheder

som jeg vil drøfte videre i det efterfølgende

bliver anvendt for vidt og bredt

en fin idé at følge op på

der er givet på tværs af kommuner for at se hvordan praksis er

reglerne i forhold til målgruppen eller

har også bidt mærke i at der jo er nævnt konkrete kriterier

kriterier kombineres altså

ting i forhold til trafik er det nok

men det bliver lidt interessant at se hvordan kommunerne vil anvende

men vi er forsigtigt positive men med det forbehold at vi synes at man skal følge lovgivningen

esbjerg odense herning og næstved så det er noget

kommunerne har ønsket og det efterkommer vi i dag

gennemfører store dele af den politiske aftale som regeringen har lavet med dansk folkeparti og socialdemokratiet om en styrket indsats

vi skal minde hinanden om

resultatet af et langt og grundigt

så er indgået i forhandlingerne jeg synes det er umådelig vigtigt at danskerne skal kunne føle sig trygge over alt hvor de bor og færdes og vi skal ikke

hvis rockerborge eller lignende tilholdssteder forpester tilværelsen for helt almindelige mennesker på villaveje og i

en ny lov som giver kommunerne adgang til at nedlægge forbud mod at en ejendom anvendes som samlingssted for for eksempel en rocker eller en bandegruppe

medfører væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende vi løser ikke alle problemer med rockerborge med det her lovforslag men vi giver kommunerne et rigtig godt redskab til at sætte ind hvis generne ved ved rockerborge og klubhuse bliver meget voldsomme og det synes jeg er vigtigt

det handler om der er nogle mennesker i dette land der råber på at politikerne

de hver dag bor i et kvarter

og har de her klubhuse som naboer og

ikke er sjovt og jeg vil vædde på at ingen af de tilstedeværende eller andre kunne drømme om at købe et hus der er til salg ved siden af en

nødt til at gøre alt hvad vi kan selvfølgelig inden for grundlovens rammer

få det her gennemført og komme efter dem på alle tænkelige måder jeg synes vi skal stille os på de lovlydige danskeres side dem der bare vil

se lidt mindre på

der nu er nogle rockere eller bandemedlemmer vi presser vi presser lidt her men det det får vi lejlighed til at diskutere videre

hvis ikke

er vigtigt at landets justitsminister af alle

rockerborgsudvalget meget klart respekterer vores grundlov og det gør justitsministeriet altså også

gå så langt vi kan for at teste rammerne af fordi det her er voldsomt for de borgere der bor i områderne

hvis der er mange biler omkring en skole jo

forældre der skulle blive lidt bedre til at lade deres børn cykle fordi det er farligt

kommer kørende i deres biler og sætter ungerne af

er møntet på det er voldsomme trafikale gener

kommer det her kun til at gælde for rockere og bandemedlemmer og den slags ting

behandler selv samme forslag med en ny justitsminister

fysiske verden skal der også slås ned på når det foregår på internettet hvis en person står på en offentlig plads og deler

til drab på jøder eller homoseksuelle vil politiet have ret til at skride

samme muligheder eksisterer ikke i dag når budskabet spredes på internettet og derfor er dette forslag vigtigt

vi ved at unge der ender som radikaliserede ofte finder inspiration på internettet det har vi efterhånden set

i ganske mange terrorsager både herhjemme og i udlandet med forslaget her indfører vi en ny bestemmelse i retsplejeloven der gør det muligt at blokere hjemmesider hvis det antages at hjemmesiderne bruges til nærmere bestemte overtrædelser af straffeloven såsom propaganda for terrororganisationer således bliver det endelig

lettere at stoppe udbredelsen af terrorpropaganda på internettet

et forslag vi i socialdemokratiet hilser velkommen og i den grad kan støtte med forslaget foreslås det også at gøre livet sværere for de personer der på egen hånd drager i krig og deltager i ulovlige konflikter konkret betyder forslaget at det bliver lettere at stoppe udbetaling af offentlige ydelser

kræve udbetalte midler tilbagebetalt også den del kan vi støtte og vi er såmænd også villige til at give myndighederne bedre redskaber til at finde frem til disse personer såfremt der viser sig et behov for det så samlet set kan

netop ikke sikret i lovforslaget at børnepengene ikke også bliver taget

altså at en hel familie og børnene kan blive straffet fordi

ved resten af familien ikke noget om

eller som spreder trusler og chikane mod offentligt ansatte vi har jo ventet i ganske lang tid på at det her forslag skulle komme frem efter at man startede med at diskutere det for over et år siden nu står vi så og kan behandle det

og ret

passe på de unge mennesker som er i farezonen for at blive radikaliseret og som falder over materiale på internettet der kan bidrage til

det er vores indtryk at det her element i forslaget klart trækker i den rigtige retning for det er klart at der må gælde de samme regler for spredning af terrorpropaganda på internettet som i den virkelige verden derfor er det også fint at der bliver taget handling på det her område vi kan derfor støtte

så er der hele elementet om

at få bremset ydelser til fremmedkrigere

det er en hån en hån imod danskerne mod sine landsmænd at man kan finde på at drage i hellig krig

det er en hån imod os alle sammen ikke bare mod vores penge for

jo dem man bruger når man har snabelen i statskassen men en direkte hån imod vores værdier det er simpelt hen fuldstændig uacceptabelt

det også glimrende at man kigger på muligheden for at man kan få sat grundigere ind

også fint at man tager en diskussion af hvilke ydelser det er der konkret skal sættes ind over for det er der nogle forslag til i

ønske om nogle andre sanktioner som vi ønsker taget op i løbet af udvalgsbehandlingen

ingen hemmelighed at min gode kollega herre christian langballe for nylig havde et forslag til behandling i folketingssalen der gik på at vi i langt højere grad end tilfældet er i dag skal se på at få frataget de personer der måtte drage

deres statsborgerskab hvis de har et dansk statsborgerskab

set villige til at gå utrolig langt for at få bremset den terrorturisme der foregår

både er en hån imod danmark men som også

at bringe vores sikkerhed i fare når de her mennesker vender hjem igen måske mere radikaliserede måske mere parate til at begå vold og måske også

forskellige former for for våbenhåndtering

det her område vi vil bruge tiden i løbet af udvalgsbehandlingen på at få kigget grundigt igennem hvad vi kan gøre for at gøre det her lovforslag endnu bedre

skal man selvfølgelig ikke have dem så jeg synes egentlig at man i lovforslaget faktisk har gjort sig nogle anstrengelser

at nå frem til en vis balance så jeg ser ikke umiddelbart nogen grund til at præcisere men fru lisbeth bech poulsen

er bopælsforælderen altså moderen der sidder herhjemme ville det ikke være en straf for de børn der ikke har noget som helst at gøre med den beslutning

om at rejse ud at man skulle miste mange tusinde kroner som kunne være kunne være betydende for om de børn havde råd til at gå til

at det er fornuftigt at man har det her med fordi det skal vi da ikke betale for det skal danske skatteborgere da ikke finansiere

har som socialdemokratiets ordfører så korrekt sammenlignede med

ud på gaden det er en af grundene til at regeringen forsøger at fremsætte forsøger at gennemføre et forslag der er effektivt

hemmelighed at i dag er der ikke mulighed

foretage en blokering af en hjemmeside man kan beslaglægge men det har sjældent den

hjemmesiden udgår fra

skal vi altså ind at kigge på om vi kan blokere den herhjemme

må vi sige at den trafik og den propaganda der gennemføres via nettet fra fra

mindst lige så farlig som den der gennemføres herhjemme så vi skal sørge for en effektiv blokering og det mener

blokering som forslaget giver mulighed for er ikke noget der bare gennemføres af politiet

at foretage en enkeltstående handling det er noget der

fremstår sådan set de samme krav som der gør i relation til

det skal være proportionalt man kan altså ikke få hjemmesiden blokeret ud fra

så må sige småting i den her sammenhæng det skal foretages af retten der skal beskikkes en forsvarer det sker ved en kendelse

den mod hvem indgrebet er rettet mulighed for at udtale sig jeg mener

på det her grundlag er tale om at de retssikkerhedsmæssige skridt der overhovedet kan tages

også bliver taget og derfor

der vedrører at fremmedkrigere ikke kan modtage offentlige ydelser jeg havde nær sagt at jeg

drømt om at det skulle være nødvendigt at lave et egentligt lovforslag om det jeg troede

præciseret og det synes jeg er ganske

den såkaldte antiradikaliseringspakke som er blevet forhandlet ovre i justitsministeriet og

som det første en ny bestemmelse i retsplejeloven som gør det muligt at blokere en hjemmeside hvis det antages at hjemmesiden bruges til nærmere bestemt overtrædelse af straffeloven

nogle forskellige høringssvar på

sådan set er et alvorligt indgreb i ytringsfriheden altså gå ind og blokere adgangen til bestemte politiske holdninger vi skal jo huske at det allerede i dag

man ønsker at at blokere adgangen til altså så at sige

nogle mennesker som har nogle ofte aldeles afskyelige holdninger for eksempel islamisk stat som via internettet udbreder deres politiske og usympatiske

spørgsmålet er så hvordan vi i et demokrati skal håndtere det at nogle mennesker har nogle holdninger som vi synes er

og som vi overhovedet ikke sympatiserer med skal vi forbyde de holdninger eller skal vi

de holdninger i en åben demokratisk debat

fra enhedslistens side er vores holdning

den måde vi skal bekæmpe ekstremisme på den måde vi skal bekæmpe de usympatiske og totalitære holdninger som islamisk stat

vi synes også det er vigtigt at vi som demokratisk samfund tænker på hvordan

en lovgivning hvor vi begrænser andre menneskers ret til at udbrede sig om holdninger de har

sociale eller internationale emner

jo faktisk totalitære kræfter som islamisk stat

der kan vise at demokrati er hykleri som de siger se bare demokrati det er ikke for jer der er uenige med flertallet i danmark se bare demokrati det er kun for dem der mener det samme og på den måde kan indskrænkninger i demokratiet indskrænkninger i vores grundlæggende frihedsrettigheder indskrænkninger i i ytringsfriheden bruges

totalitære kræfter kan

institut for menneskerettigheder

vurderet at den foreslåede bestemmelse ikke er nødvendig nødvendig ved siden af de allerede eksisterende regler og at formuleringerne ikke bidrager til klarheden og justitia anfører at et generelt forbud mod terrorpropaganda rammer bredere end hensigten og at det gør det svært for den enkelte at forudsige hvornår deling

er propaganda og dermed strafbart

adgang til det eller hvornår man deler noget som en del af en almindelig offentlig demokratisk debat

kan opleve at der sker en blokering

anbefales derfor fra justitias side at lovforslaget afgrænses til at omfatte propaganda internetsider og personer

anfører blandt andet justitia også at hjemmelen til at blokere hjemmesider medfører risiko for en markant stigning i omfanget af internetblokeringer og udgør en begrænsning af informationsfriheden og retspolitisk forening anfører at den foreslåede bestemmelse er udtryk for muligheden for et omfattende og alvorligt indgreb i ytringsfriheden og de anbefaler at blokeringsbestemmelsen alene bør gælde overtrædelser af straffelovens kapitel tolv det er den der handler om landsforræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed og kapitel tretten i straffeloven som handler om forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder terrorisme med med mere der er samlet set tale om noget vi fra enhedslistens side opfatter som

et alvorligt indgreb i ytringsfriheden som

den modsatte effekt den anden del af lovforslaget handler om

af magtesløshed selv om der allerede er gjort meget og løbende gøres meget både i danmark og internationalt for at dæmme op for terroren

at truslen er afblæst

ikke kommer til at ramme os igen

synger imagine med tårerne trillende ned ad kinderne

er noget som helst forkert i at vise hinanden og sige højt at vi kæmper mod terror vi står sammen som folk mod dem der vil os det ondt og for de værdier som er vores men vi skal også handle og løbende se på om der er nye knapper at skrue på i indsatsen mod ekstremisme radikalisering og terror og det er dybest set det som det her lovforslag handler om de konkrete værktøjer er allerede beskrevet af de

talere for liberal alliance er det her type indsatser afgørende vigtigt at der er den rigtige balance mellem at tage effektive værktøjer i brug på den ene side og proportionaliteten i

og vores liberale frihedsrettigheder på den anden side jeg synes at lovforslaget rammer den rigtige balance

ind over for de konkrete problemer uden samtidig unødigt at indskrænke andres

er høringssvar som er kommet på baggrund af det

og som så er blevet rettet til på baggrund af de

hensyn blandt andet derfor synes jeg at man med det her lovforslag rammer

kerer os om så jeg tror måske at enhedslistens ordfører lige skal hjem og

se om ikke de bekymringer som han rejser og som jeg

deler og delte i forbindelse med det oprindelige lovforslag

nu var det jo en anden minister sidste år men vi havde

på den måde at der skal foreligge en dommerkendelse

til det her lovforslag så så langt

vi anerkender jo også er en udfordring vi har en udfordring med

hvervning gennem nogle af de her videoer som

mindske den hvervning så meget som overhovedet

det nuværende teknologiske udviklingsstadie

indgreb i ytrings og informationsfriheden

hvis politiet vælger at lukke en hel hjemmeside uden at den som indgrebet retter sig imod gives lejlighed til at fremkomme med en kommentar

ejeren af hjemmesiden sådan set ikke kan få mulighed for at komme med en kommentar eller indsigelse inden hjemmesiden bliver lukket det er ellers et grundlæggende princip i vores retsstat

det synes vi er problematisk at man ikke tager det med

derfor ønsker vi i den videre behandling af vi får inkorporeret

kontradiktionsprincippet i lovforslaget og vi

så er der en anden problematik i det her det er at

er blevet kritiseret i høringssvarene derfor ønsker vi også i tråd med nogle af høringssvarene at blokeringen skal være tidsbegrænset og at politiet har pligt til at føre løbende kontrol med de blokerede sider og om nødvendigt fjerne blokeringen når betingelserne

at blokering af hjemmesider er et af værktøjerne i forbindelse med kampen

men det er af meget større betydning for den her kamp for at forebygge radikalisering at vi træner vores unge mennesker i digital dannelse at vi i det hele taget forebygger noget mere

sfs ordfører har tidligere været inde på at det ikke

lovforslag vi behandler i dag men vi skal i højere grad klæde vores unge mennesker på til at færdes på nettet

stoppe ydelserne

skal man ikke på den danske stats regning gå ned og kæmpe

det med børne og ungeydelsen som jeg læser lovforslaget men jeg tror

kan man vælge at udbetale de penge til barnet

til moren ja men hvad nu hvis det

en enlig forsørger der rejser ud og barnet er alene tilbage

være helt sikre på at det her ikke kommer til at gå ud over et barn som bliver

radikaliseret eller rejser ud som fremmede krigere

opmærksomhedspunkter og vi har nogle ting vi godt kunne tænke os kom med vi vil tage det videre i udvalgsarbejdet så indtil videre er vi

spændt på at følge hvordan det vil blive anvendt

det var jeg også med lovgivningen før sådan er det nok bare på de her områder

med nogle af de allermest fundamentale rettigheder

ændringer og tilpasninger der er foretaget af

så skal vi selvfølgelig ikke fra danmarks side udbetale ydelser til nogen

slås med

det synes vi ikke er en god idé vi tolererer

sige fjender af danmark men vi synes heller ikke det er en god idé selv

selvfølgelig ikke skal have offentlige ydelser hvis man

i bemærkningerne kommer rundt omkring hvad skal man sige det retssikkerhedsmæssige i at sikre sig at de rette myndigheder vurderer om man reelt er udrejst altså om man ikke bare er forsvundet

til tyrkiet men at der både er retssikkerhed

og at de oplysninger også kun tilgår de

beregnet til altså fra politiet eller anklagemyndigheden

forvirring i forhold til netop det her

med børnepenge det er klart at en bopælsforælder ville være den der var blevet hjemme i danmark og dermed ikke

udrejst men men det kunne måske godt stå lidt

det samme nemlig at børns børnepenge selvfølgelig

den radikalisering der foregår på internettet

påvirkning er så let tilgængelig

interessant i forhold til hvad vi taler om at vi må blive udsat for altså man kan gå ind på et hvilket som helst folkebibliotek og låne mein kampf og jeg har

nogen partier der siger at nu skal vi til

har vi en ret udstrakt ytringsfrihed i danmark

acceptere organisationer

eller kan stå inde for det er lovligt at være nazist i danmark og udbrede en masse budskaber så længe man ikke opfordrer til vold nogle af de

man sige lidt modstridende synspunkter som kan være svære at håndtere er det der gør de her ting

derude som folk kan blive inspireret af hvis hvis de er

let påvirkelige eller ønsker at gøre andre ondt som vi egentlig tillader

altså ikke en opfordring til at vi skal begynde at forbyde en masse bøger eller fjerne dem fra folkebibliotekerne

bare for at sige at der er nogle ting der stritter i det her men rigtig meget af specielt unge menneskers tid

være til stede på nettet og der er rigtig mange ting man kan falde over og uden at komme ind på en specifik sag

vi alle sammen i den seneste tid har været meget optaget af hvordan specielt unge mennesker kan blive radikaliseret af de ting de møder på nettet

vil jeg også give en stor cadeau

er for meget at sige til liberal alliance og fru christina egelund fordi det er blevet skærpet

af alternativet og radikale venstre men det er det jeg hører at fordi det er blevet skærpet

er vi igen forsigtigt positive over for det her for det er et reelt problem

heller ikke forbyde alt hvad man ikke kan

bøger man ikke kan lide og som kan opfordre til alt muligt

altså ind og siger at det er det der allerede er ulovligt i forhold til straffeloven

i stedet for for eksempel at forbyde alt propaganda det er et vildt elastisk begreb så

som vi skal holde øje med og det synes jeg egentlig også er værd

for folk at blive radikaliseret især de unge mennesker det kan de

måder blandt andet via nettet vi skal også gøre det svært at hverve unge mennesker ud i radikalisering

gøre det svært at rejse ned og deltage i aktiviteter der har med ekstremisme at gøre og vi skal slet ikke

når der har været eksempler på at der er nogle der har fået deres ydelser med derned

formålet med lovforslaget er at gennemføre en række af de punkter der fremgår af den nationale handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering

af ekstremistisk propaganda og forebyggelse

politiet får fremover mulighed for efter en retskendelse

ikke at fjerne men at blokere hjemmesider hvis der begås overtrædelser

myndighederne kan allerede gøre det i forhold til danske hjemmesider

offentlige ydelser stoppes og tilbagebetales som sagt skal danske skatteborgere

ikke bruges til at finansiere terrorvirksomhed alt i alt

kan sætte ind over for religiøs radikalisering ekstremisme og fremmede krigere det lovforslag vi behandler her i dag har derfor til formål at gennemføre en række af de punkter

der fremgår af den nationale handlingsplan om forebyggelse

og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering som blev fremlagt i oktober to tusind og seksten handlingsplanen indeholder blandt andet en række initiativer

imødegåelse af ekstremistisk propaganda og forebyggelse

online radikalisering og på den anden side en fortsættelse af den hårde kurs mod fremmede krigere som vil gøre det mindre attraktivt for herboende at rejse ud som fremmede krigere helt konkret indeholder lovforslaget derfor for det første en ændring af retsplejeloven så der indsættes en ny bestemmelse der skal give politiet mulighed for efter en retskendelse at blokere hjemmesider

begås overtrædelser af straffelovens terrorbestemmelser og straffelovens bestemmelser om chikane og måludpegning af offentligt ansatte på internettet myndighederne kan allerede i dag beslaglægge danske hjemmesider det lovforslaget grundlæggende handler om på dette punkt er at sikre at myndighederne får en tilsvarende adgang til at skride ind over for hjemmesider der er placeret i udlandet hermed sikres det at vi får et bedre værn mod navnlig terrorpropaganda og terrorhandling på nettet lovforslaget indeholder for det andet

en række love med henblik på at sikre at udbetalingen af offentlige ydelser til fremmede krigere kan stoppes af myndighederne forslaget sikrer også at myndighederne i tilfælde hvor ydelserne

måtte være udbetalt kan kræve dem tilbagebetalt de foreslåede ændringer har dermed til formål at forhindre at fremmede krigere kan finansiere deres ophold i konfliktzoner med offentlige ydelser dels skaber vi en mere sikker og effektiv procedure i sager om standsning eller tilbagebetaling af ydelser som der allerede i dag er en vis mulighed for at inddrage dels skaber vi en hjemmel til standsning eller tilbagebetaling af en række

yderligere ydelser som der er i dag slet ikke er hjemmel til at

takke ordførerne for indlæggene positive modtagelse og jeg ser frem til den videre behandling her i salen og

eu domstolens afgørelse

britiske og svenske logningsreglers forenelighed med eu retten det er et forslag som vi i socialdemokratiet kan støtte men jeg vil samtidig sige at vi ser logning som et utrolig vigtigt redskab for politiet og derfor er det afgørende meget afgørende endda at vi fra dansk side sikrer at politiet kan anvende logning som redskab til forebyggelse bekæmpelse og opklaring af kriminalitet så samtidig med at vi altså støtter

vi kraftigt opfordre justitsministeren til hurtigt at sikre at danske myndigheder får adgang til de her

derfor bør vi jo også gøre det eneste logiske her nemlig at annullere den logningsbekendtgørelse den lovgivning der ligger til grund for den nuværende ulovlige

hvorfor tager vi ikke det simple skridt

logning i danmark som er telelogning det vil sige at når jeg bruger min telefon og ringer op så bliver det registreret på en mast hvor jeg er

jeg lægger på det er telelogning vi har i øjeblikket snakket om at lave andre former for udvidelser af logningen mastelogning datalogning og der er forskellige andre varianter men den logning vi foretager i dag er faktisk ulovlig

andre lande i eu der mener og derfor er den demokratiske proces i

at vi sammen med de andre lande der også meget gerne vil have adgang til de her redskaber går til

eu og og sikrer at der er hjemmel

tilbagevendende begivenhed her i folketinget

at eu domstolen i december to tusind og seksten kom med en afgørelse i den såkaldte tele2 sag for at sikre at revisionen af de danske logningsregler er i overensstemmelse med eu retten foreslås det derfor at der afsættes mere tid til at gennemgå dommen

danske logningsregler til det er på mange måder sund fornuft og i dansk folkeparti håber vi at ministeren hurtigst muligt vil få gang i nogle nye forhandlinger om vores logningsregler så vi sikrer dansk politi

de bedste rammer med disse ord kan jeg oplyse at dansk folkeparti støtter

telelogning hvad ville det mest logiske skridt være

at man gør noget ulovligt det ville være at stoppe den ulovlige overvågning så er det ikke det vi burde gøre i det her tilfælde altså overholde

hvad den europæiske menneskerettighedsdomstol i strasbourg i givet fald

på et tidspunkt måtte finde ud af jeg vil umiddelbart tro at den vil

en dom som ligger i direkte forlængelse af den dom som eu domstolen foreløbig har afsagt i to

dom en og tyve tolv 2016

også har været nævnt af andre ordførere

en dom som helt givet andet kan jeg jo heller ikke sige er i overensstemmelse med eu retten men samtidig må jeg sige

efterforskningsmuligheder ikke efterforskningsmuligheder i sager

butikstyveri og andre småting men efterforskningsmuligheder i de aller aller allergroveste sager narko bortførelse kvindehandel

over for alle disse sager vil politiet efter den her dom ikke kunne gøre brug af eksempelvis masteoplysninger hvor var den pågældende person henne på det pågældende gerningstidspunkt

jeg kan foregribe de spørgsmål som allerede har været stillet til andre ordførere ja jeg tror at de danske regler er nogenlunde som i andre lande jeg har

virkning for danske regler jo det vil jeg tro vil være tilfældet er det så rimeligt at vi opretholder et regelsæt som

eu domstolen har erklæret for ugyldigt nej det kan man sætte

stort spørgsmålstegn ved om en dansk dommer vil dømme efter danske regler når eu domstolen har sagt noget andet

har justitsministeren jo allerede under et samråd grundigt redegjort for hvordan man i andre situationer forholder sig situationer hvor eu domstolen har har modsat sig bestemmelser i dansk lovgivning det er jo

har sagt at nu går der fem minutter og så skal i ophæve den danske lovgivning

jo jeg tror det var en sag omkring feriepengerettigheder

tillod at der gik et års tid med at få sig indstillet på reglerne det tror jeg er nogenlunde det vi beder om her

at se på hvordan vi får indstillet reglerne nu efter den nye dom for jeg må som jeg sagde indledningsvis ærligt indrømme at det løber mig koldt ned ad ryggen

men der er ingen tvivl og jeg læser også dommen som de tidligere spørgere har gjort

taler jo om at den form for logning vi har gennemført sådan generelt

skal den ophøre derfor siger jeg god fornøjelse til justitsministeren og til andre justitsministre i europa med henblik på at få lavet lige så effektive regler som opfylder de her kriterier som eu domstolen har sat op jeg tror desværre at det er noget nær en umulig opgave og jeg kan kun gentage hvad jeg sagde for mig ser det ud til at være en katastrofe for efterforskningen af de

jeg tror at da dommen faldt den en og tyve tolv 2016

kommer politiet ikke efter dem i samme omfang og med samme effektivitet som tidligere så held og lykke til landets

domstolen åbner

en kattelem i præmisserne idet den tillader logning af teleoplysninger vedrørende bestemte

der er en mand der er blevet slået ihjel i valby i torsdags altså at få at vide at vi kan begynde at logge fremadrettet i dag jeg tvivler jo på at gerningsmanden tager derhen igen med sin mobiltelefon

jo at få masteoplysninger om hvilken telefon der var der herunder også hvilken telefon

bliver dybt dybt problematisk så

at justitsministeren tager det her meget meget alvorligt det

er egentlig helt oprigtigt og specielt til venstres ordfører fordi venstres ordfører også er rigtig dygtig på det juridiske område og selv er advokat hvis

også har virkning for danmark

kan garantere for at det er den samme situation vi taler om

situationen i england og situationen i sverige

sige med sikkerhed at det er det samme der gør sig gældende i danmark men hvis det måtte være de samme regler der gør sig gældende i danmark

altså hvis vi har de samme logningsregler som de har i de to lande

som jeg faktisk tror vil falde ud til at man ikke kan forcere reglerne her i danmark

er en meget meget vanskelige stilling men men ro i lejren er jeg lige ved at sige

vi kommer til at tage stilling til det her og justitsministeren har under

alle personer der gør brug af elektroniske kommunikationstjenester uden at disse personer end ikke indirekte befinder sig i en situation der vil kunne give anledning til strafferetlig forfølgning og eu domstolen

at masseovervågningen overskrider derfor det strengt nødvendige og kan i et demokratisk samfund ikke anses for at være

det er jo også det der ligger bag den masseovervågning i danmark som vi

via telelogningen

at jeg synes det er uacceptabelt og dybt ubehageligt at vi som borgere i et demokratisk samfund

er nogen som helst sandsynlighed for at vi nogen sinde skulle komme til at begå kriminalitet eller uden at vi

er i politiets søgelys er det ikke et liberalt synspunkt som man fra danmarks liberale

jeg kan godt følge ordspillet men jeg må altså sige at

liberalister vil gøre alt for at

forbryderne herunder dem med de alleralleralvorligste forbrydelser i bagagen

fanget og det her er altså et middel som er

så må finde sig i at ens oplysninger ligger logget i en kortere periode så vidt jeg husker i en år et eller andet sted

gå ud og ændre den danske lovgivning ministeren gør hvad han kan og jeg har hørt en termin på tolv måneder og den skulle være inden for

for domstolen afsagde allerede i to tusind og fjorten en dom der gjorde masseovervågning ulovlig dengang ignorerede den danske regering dommen

nu har vi så en situation hvor den masseovervågning som staten udsætter alle borgere for i danmark er ulovlig og vi har en justitsminister som er formand i et selvudnævnt lov og ordenparti og så burde det jo sådan set ikke være så svært at drage den logiske konklusion nemlig at afskaffe den nuværende ulovlige masseovervågning

det er jo egentlig utroligt at vi lige nu har en regering med en justitsminister i spidsen som med åbne øjne fortsætter en ulovlig masseovervågning af os alle sammen det er en demokratisk skandale

jeg havde forventet at regeringen ville melde klart ud at den ville droppe alle

planer om yderligere tiltag af ulovlig masseovervågning

rette ind når danmark fik at vide at den overvågning vi laver er ulovlig for jeg synes det er dybt problematisk at vi i et demokratisk samfund har en så massiv registrering af hvem vi kommunikerer med hvornår vi gør det og hvor længe vi gør det

ubehageligt og uacceptabelt

en retsstat skal finde os i at blive overvåget konstant uden at vi er mistænkt for at have gjorde noget kriminelt og jeg skal gerne indrømme at det er en kompleks glædesfølelse for mig og for enhedslisten at det lige præcis er eu domstolen som skal banke danmark på plads for at sikre overholdelsen af grundlæggende demokratiske principper men det ændrer ikke ved at dommen er rigtig

skal vi begrænse overvågningen til folk som er under mistanke for at begå kriminalitet vi skal lave en målrettet overvågning og vi skal have et system der hurtigt kan sættes op når en sådan overvågning skal igangsættes og de eksisterende regler om at en dommer skal godkende overvågningen skal selvfølgelig fortsætte på den måde kan vi jo godt både have en telelogning

mastelogning eller andre former for logning efterhånden som de teknologiske muligheder

men det skal ske ud fra principperne om at det er en målrettet logning en målrettet overvågning og ikke en masseovervågning af uskyldige

i danmark har vi i dag masseovervågning af alle borgere man bliver via en telefonmast registreret hver gang man ringer eller sender en sms eller en mms og overvågningen eksisterer via den såkaldte logningsbekendtgørelse det er ret simpelt hvad man skal gøre når man får en dom imod sig for anden gang og når man sådan set også har vidst at den her dom nok var på vej det lille greb er simpelt hen at annullere den logningsbekendtgørelse der eksisterer fordi det er den der gør at vi foretager den ulovlige

op men den situation vi har hvor vi har en ulovlig masseovervågning og hvor et flertal i folketinget bare accepterer tingenes tilstand uden at annullere den ulovlige masseovervågning der foregår

er ganske enkelt en demokratisk skandale og derfor kan enhedslisten ikke støtte det her lovforslag vi har brug for handling nu vi har brug for at få bragt lovgivningen i orden sådan

diskussionen i dag så er det rigtigt at

at hvis vi alle sammen fik indopereret en chip i armen og vi kunne blive overvåget døgnet rundt af efterretningstjenesterne ja så ville politiet have de mest optimale muligheder for at efterforske kriminalitet

et samfund vi ønsker os grænsen skal trækkes et sted og eu domstolen har trukket grænsen et meget klart sted

se

udsat for en målrettet overvågning så vil det ikke være muligt at have den form

i dag og alt andet lige vil det da være et værktøj mindre for politiet det anerkender jeg jeg siger bare at

hvor vi bygger på nogle demokratiske værdier at sætte nogle grænser for

masseovervågning vi kan lave af borgerne og den grænse har eu domstolen sådan set sat

generelle og brede logning altså logning

som ikke er under mistanke for at have begået noget som helst kriminelt hvorfor så det jo for i takt med at vi lever vores liv mere og mere digitalt efterlader vi os også flere og flere digitale spor og derfor er det sårbart i forhold til retten til privatliv hvis der foregår en uproportional indsamling af data om vores færden derfor handler det her set med vores øjne om at få indrettet reglerne på en måde så vi på den ene side sikrer at politiet har de

som de skal have og på den anden side får den balance i det at vi også respekterer lovlydige borgeres ret til privatliv det er fornuftigt at udskyde

revisionen af de her bestemmelser med henblik på at indrette lovgivningen i overensstemmelse med den eu dom som

mange allerede har omtalt derfor støtter liberal alliance selvfølgelig

det var under den tidligere justitsminister ville liberal alliance ikke kunne kunne støtte det

det åbenlyse spørgsmål til liberal alliances ordfører om man overhovedet ønsker

teledata

hvis man synes at det er at gå for langt altså i

ikke nogen grund til at udskyde så er der ikke nogen grund til at sige at så må vi kigge på det i efteråret så skal man jo netop bare rette sig efter eu domstolen og sige

hvad mener liberal alliance jeg forstår godt at der er regeringsdeltagelse osv men

som giver mening præcis hvordan vi får afgrænset det her

ikke svare på i dag og det er jeg jo heller ikke alene om

bestemme men jeg anerkender det har liberal alliance

modsatrettede hensyn som vi så skal finde en eller anden form for fornuftig

af logning af teledata

ikke er alle mennesker i det her land man kan

og det skal man jo så heller ikke ud fra den betragtning som jeg tror

så er det en uproportional uproportional overvågning af vores færden specielt

mere digitalt og derfor efterlader flere og flere digitale spor så

altså at man skal finde snittet et eller andet sted mellem

som skal afvejes nøje og der synes jeg

det ordentlige at gøre er tage sig ordentlig tid og finde ud af hvordan

hensyn som jeg også tror at enhedslisten er enig i at man skal finde en afvejning

der står jo ikke nogen steder i den eu dom at man så skal annullere gældende danske regler dagen efter at dommen er faldet der er sådan set heller ikke sat nogen dato på hvornår man så skal rette det ind nu går regeringen i gang med arbejdet for at få tilrettet reglerne og der er allerede sat forskellige undersøgelser i gang om hvordan man kan gøre det et lignende arbejde foregår i andre lande i europa og

gode regler som alle kan leve med både de borgere

for overvågning men også de virksomheder og den industri som skal udføre det her for

det værste vi kan gøre i den her situation er bare enten at annullere de regler vi har eller også lynhurtigt at gennemføre et eller andet som vil være

og retten til et privatliv og til en privatsfære vi opfatter det som et grundlæggende fundament i en demokratisk stat at man som borger kan være fri for masseovervågning fra statens side og når nu vi har

og så selvfølgelig skynder sig at finde en ny løsning vi synes ganske enkelt det er uacceptabelt

en masseovervågning af borgerne som er

et klart retsgrundlag at operere inden for både i forhold til de borgere som udsættes

virksomheder altså den teleindustri som skal håndtere det her jeg forstår

hen ikke synspunktet om at når der falder en dom skal vi dagen efter eller to dage efter eller en uge efter eller jeg ved ikke hvad der så ville give mening

op af skuffen jeg synes faktisk det her område er for alvorligt

respekt for at vi skal kigge på det her og

en ordentlig proces hvor vi afvejer de forskellige hensyn som flere af os har har været inde på det

faktisk er vigtigere end at dramatisere over

eu domstolens afgørelse er

fra den enogtyvende december to tusind og seksten så det

det var i forgårs at den afgørelse faldt og jeg ved godt at vi lige nu venter på nogle vejledninger fra eu men afgørelsen i den her såkaldte tele2 sag om de britiske og svenske logningsregler

beskriver sådan set meget godt alternativets modstand mod den omfattende

som foregår af samtlige abonnenters data i danmark

vi simpelt hen principielt imod

politiets arbejde og masseovervågning

har en dom fra eu der siger er ulovligt det bliver vi nødt til at respektere og derfor synes synes vi også at justitsministeren bør lytte til de kritiske røster som lyder fra institut for menneskerettigheder it politisk forening

i høringssvarene vi synes det er uacceptabelt i et demokrati med retsstatsprincipper at opretholde en lovgivning som er underkendt af eu domstolen vi er trods alt medlem af eu

så det er bekymrende at justitsministeren

med det her lovforslag ikke har stillet folketinget en tidshorisont i udsigt det er så en anden ting vi ved ikke rigtig hvornår det kommer til at ske nu siger fru christina egelund at det kommer til at ske i næste folketingssamling kan vi få en garanti

forhold til det her lovforslag vi

vi anbefaler i alternativet at justitsministeren lytter til høringssvarene og ophæver logningsbekendtgørelsen med øjeblikkelig virkning imens vi fra dansk side finder ud af hvilke nye regler der skal gælde for logning

vi bør tage nogle midlertidige konsekvenser af eu domstolens dom

ikke acceptabelt at videreføre ulovlig masseovervågning så derfor kan vi som det ser ud lige nu ikke stemme

eller man ikke har erfaringer nok men det begynder at blive problematisk når vi taler så mange gange og vi taler så mange år

tilbage i to tusind og seks at det blev vedtaget at

man skulle se på reglerne igen og revidere dem

i to tusind og sytten altså så virker det til sidst som

som både venstres ordfører og socialdemokratiets ordfører holdt

så man stadig væk kan bruge den som et instrument

nærmest er villig til at gå på kompromis med grundlæggende værdier og rettigheder

krypterede cd som han fik tilsendt da han havde søgt om aktindsigt i sine egne logningsdata

han se de hundredvis de tusindvis af gange data var blevet logget på ham som på alle andre danskere

om han sad derhjemme en lørdag eller om han var ude på gader og stræder

data begynder det

altså indoperere mikrochips på os allesammen have

fordi det lyder lidt vanvittigt men det

sessionslogning og vi bliver ved med at tage

om hvor grænserne for privatlivet går

være i en politistat

legitime dilemmaer i det her

om os det kan også være metadata og data der viser samlet billede

vi skal være meget forsigtige

vi alle sammen går og synes om logning af teledata

det går simpelt hen alt for langt i forhold til

er den ulovlige praksis og så prøver vi at se på

vi kan ikke støtte at vi i halve og hele år forlænger noget

er blevet forlænget syv gange revisionen er blevet forlænget syv gange

om én ting nemlig en udskydelse af revisionen af de gældende danske logningsregler til næste folketingssamling det er det vi diskuterer

ret meget andet men det er det lovforslaget

vi ønsker

skabe den fornødne tid

domstolen den enogtyvende december to tusind og seksten afsagde dom i den såkaldte tele2 sag om de svenske og britiske logningsreglers forenelighed med eu retten dommen i tele2 sagen rejser som ordførerne jo ved en væsentlig problemstilling i forhold til den måde logningsreglerne i eu landene er skruet sammen på i dag den problemstilling skal der selvfølgelig findes en løsning på ikke bare i danmark men også i de øvrige berørte lande det skal efter regeringens opfattelse være en løsning som er i overensstemmelse med eu retten

adgang til de loggede oplysninger som de har brug for i konkrete efterforskninger derfor er både vi her i danmark og vores kollegaer

kommissionen i gang med at overveje hvordan logningsreglerne bør indrettes fremadrettet det er vigtigt for os at vide

kommissionen udlægger dommen og hvad de andre medlemsstater har tænkt sig at gøre

i den forbindelse nævne at det maltesiske formandskab har nedsat en arbejdsgruppe som har til opgave at se på konsekvenserne af dommen og kommissionen har tilkendegivet at man vil udarbejde retningslinjer for hvordan reglerne om logning fremadrettet kan

skal vi sikre at eventuelle nye regler kan fungere rent teknisk ude hos teleselskaberne

er vigtigt at vi rammer rigtigt i første forsøg der er ingen der har interesse i at vi kaster os ud i at vedtage nogle regler som

efterfølgende bliver nødt til at lave om igen det betyder alt i alt at vi først kan fremsætte et lovforslag om revision af logningsreglerne i næste folketingsår og med de bemærkninger vil jeg sige tak for indlæggene og ser frem til

er i relation til eu dommen som som jo

den tillader logning af teleoplysninger vedrørende bestemte personkategorier i bestemte tidsrum og bestemte geografiske områder jeg vil bare sikre mig at ministeren i de forhandlinger god fornøjelse som ministeren skal til i bruxelles

er opmærksom på at det her

kan være en formulering som er ubrugelig i moderne efterforskning altså hvis mordet som jeg sagde i min tale

mastelogning her efterfølgende er det jo altså ikke nemt at fange forbryderne er ministeren opmærksom på det

masseovervågning af alt og alle

så vi bliver nødt til at lave en meget målrettet

og dermed heller ikke en overvågning af folk som

men

foregår en ulovlig overvågning som måske kan blive brugt

i forbindelse med bevisførelse i landets domstole hvordan forholder justitsministeriet sig til det at indsamling af data

af dem i landets domstole kan lægges til grund for domme

alt andet lige skabe en meget usikker retssituation rundtomkring i landets domstole

at nogle af deres domme skal bygges på indsamling af data som faktisk er

til at kigge på og tilrette efter der er faldet en dom der er faldet en dom nu har vi så en periode til at tilrette den

så jeg har det godt med at vi kan få forbrydere bag lås og slå og det kan vi forhåbentlig også når vi har ændret

hvor der intet foregår fra nu af og til man har nye regler

ret klare synspunkter på det her område vil jeg bare lige sige og det kommer helt bag på mig at det ikke indgår i debatten og at man slet ikke tænker hov der efterlader vi et kæmpe hul og frit spil det kan

men bevare for eftertiden med lovforslaget

vil forslagsstillerne gennemføre to ændringer af bygningsfredningsloven

ønsker forslagsstillerne at indføre en beslutningsmulighed for kulturministeren uden om det særlige bygningssyn når der skal træffes beslutning om nedrivning af en fredet bygning som er opført efter første verdenskrig og som fungerer som statsligt eller statsanerkendt museum jeg synes bestemt

lovforslaget rejser nogle relevante emner

synes det er helt relevant at se på om den faglige sammensætning af det særlige bygningssyn er den rigtige i dag bygningssynet er jo et fagligt organ

rådgiver kulturministeren på bygningsfredningsområdet og derfor er de fagligheder som er repræsenteret i bygningssynet selvfølgelig vigtige for den rådgivning som gives jeg er enig med

forslagstillerne i at den kulturhistoriske faglighed i

og det kan man jo gøre på flere forskellige måder jeg foreslår at bygningssynet udvides med et ekstra medlem som har en kulturhistorisk baggrund det vil skabe en bedre ligevægt mellem arkitekter og kulturhistorikere i

mere logisk og stringent

at ordningen kommer til at gælde i alle nedrivningssager og ikke kun i sager om bygninger opført efter første verdenskrig der bruges til museum på den måde gælder klageadgangen generelt for alle fredede bygninger de forslag til ændringer som jeg her har skitseret

jeg håber at udvalget vil være enig med mig i foreslåede ændringer og jeg står selvfølgelig til rådighed for drøftelser af

skal have en større revision af loven her til efteråret og derfor kunne det måske have været mere hensigtsmæssigt at vi behandlede

begrundet lovændringen her med med ikke mindst de store udfordringer som vikingeskibsmuseet i roskilde står over for

museumsbygningen dernede har store problemer som følge af slid og vejrlig som skaber udfordringer for den nuværende museumsbygning og

er utrolig vigtigt at vi selvfølgelig får skabt fremtidige gode rammer for vores store nationalarv

det er en national prioritet at vores bedste vikingeskibsfund også kan formidles i en bygning som er fremtidssikret men for det første er det altid problematisk at lave lovgivning på baggrund af enkeltsager lovgivning skal som udgangspunkt basere sig på generelle forhold fordi det netop er det der skaber lige rimelig og balanceret lovgivning for det andet er der faktisk ikke behov for her og nu lovgivning for at skabe de nødvendige rammer for vikingeskibsmuseet herudover

forslag en mærkværdig tidsgrænse

fra efter første verdenskrig det har vi svært ved at finde nogen fornuftige begrundelser for andet end hvis man generelt

nyere arkitektur også det at lovforslaget kun retter sig mod bygninger der er statslige eller statsanerkendte museer synes vi er besynderligt

vi ville stemme imod lovforslaget og afvente den samlede lovrevision her til efteråret men siden har har vi jo så set kulturministeren fremsætte en række ændringsforslag til lovforslaget ministerens forslag som der blev redegjort for her lægger op til at lovforslaget også gives en mere principiel karakter og der sættes sættes fokus på

det særlige bygningssyns faglige sammensætning blandt andet med forslaget om at bygningssynet udvides fra tolv til tretten

det præciseres at medlemmerne skal repræsentere kompetencer inden for både arkitektur og kulturhistorie samtidig med at det altså fortsat sikres at

stærkt repræsenteret i det nye bygningssyn og det synes vi er

ministerens ændringsforslag at vi får en ensartet forhandlingsproces omkring afgørelser om nedrivning og affredning af alle typer bygninger fra alle tidsperioder sådan at vi giver ministeren ens beføjelser i de sager i dag som der blev redegjort for har bygningssynet en formel vetoret i sager om nedrivning men et veto som jo alligevel kan ophæves af ministeren idet hun i dag i sidste instans kan træffe beslutning om affredning af en bygning som derefter kan nedrives så med ministerens ændringsforslag synes vi der skabes en ensartet og mere gennemskuelig ansøgningsprocedure for affredning og nedrivning og jeg forstår også på kulturministeriets høringssvar at ændringen ikke forventes at øge eller mindske antallet af fredede bygninger som nedrives idet

resultat altså allerede kan opnås inden for den eksisterende lovgivning og ikke mindst lægger ændringsforslaget jo op til at ændringen af reglerne for nedrivning og affredning ikke er afgrænset til særlige tidsperioder eller kun statslige

museer så på den baggrund og hvis kulturministerens ændringsforslag vedtages

at det særlige bygningssyn har en indstillingsret til ministeren og at det er ministeren der træffer den endelige afgørelse sådan er det jo reelt set også i dag det tager bare

procedure og ensartede kompetencer for ministeren og for synet i

og hos en række danske medier det er dog ikke den konkrete sag vi debatterer i dag men sammensætningen i det særlige bygningssyn og synets vetoret i sager om nedrivning af fredede bygninger i bemærkningerne til lovforslaget skriver forslagsstillerne vores fælles kulturarv er noget vi skal værne om vi skal værne om de arkæologiske fund der viser hvordan vores forfædre formede formede og skabte det danmark vi kender i dag det tror jeg ikke er nogen her i salen der er uenige i og helt grundlæggende ser venstre positivt på intentionerne bag det her udmærkede forslag venstre ser også positivt på forslagsstillernes ønske om dels at sikre mere mangfoldighed i det særlige bygningssyn dels om at afskaffe bygningssynets vetoret i sager om nedrivning af fredede bygninger som ministeren netop har sagt

ikke mening at klageadgangen ikke findes i nedrivningssager når den nu findes i sager om affredning af bygninger og bygningsmæssige ændringer jeg vil gerne takke forslagsstillerne for at

relevante forslag venstre kan ikke støtte forslaget som det foreligger i dag blandt andet fordi vi ikke mener at en eventuel ændring af den gældende lovgivning på området bør begrænses til bygninger opført efter første verdenskrig men det er jo en teknisk detalje som ikke må skygge for tanken bag

forslag og derfor har jeg også med glæde noteret mig ministerens

om at udvide det særlige bygningssyn med et ekstra medlem

om fjernelse af bygningssynets vetoret i nedrivningssager så for at summere op venstre støtter op om ændringsforslaget og vi ser nu

og det jeg så valgte for ligesom at gå lidt nuanceret til det her var faktisk

har hørt at kulturministeren også vil fremsætte ændringsforslag hvor vi

er villig til at lade mig overbevise om at det er den rigtige vej men men jeg læser altså også i de høringssvar der er

set sig sur på arkitektstanden europa nostra danmark skriver i en tid hvor landets bygningsfredningsmyndighed nødvendigvis må behandle nyere bygningsværker der er opført i såkaldt utraditionelle eller ligefrem eksperimenterende konstruktioner vil kendskab til

erfaring med netop byggetekniske og konstruktive problemstillinger udgøre en vigtig del

er værd at have med at arkitekterne faktisk byder ind med noget rigtig vigtigt her og at arkitekter igennem deres uddannelse jo netop også lærer om at se bygninger i sammenhæng med det

hjemmel til ministeren til nedrivning af fredede bygninger er

finder at lovforslaget giver for meget magt til

den ændring som kulturministeren foretager

fredning handler ikke om hvad vi lige nødvendigvis kan lide af bygninger det handler ikke om om de er bygget før eller efter første verdenskrig men om de har en værdi arkitektfagligt kulturhistorisk

for øje her så alternativet kan ikke støtte lovforslaget men vi ser selvfølgelig

nysgerrigt og venligt på de ændringsforslag

hvis de bliver stemt igennem om vi så stemmer for

nu kan lide en bygning og om den skal rives ned eller ej det må altså være op til de fagpersoner der sidder og så må vi løse de opgaver jeg læner mig også meget op af det svar som socialdemokratiets ordfører

ordføreren at det er en lille klike på otte personer ud af tolv

forhindrer at vi redder de her skibe

vanskeligheder de har haft i roskilde og jeg kan jo forstå at det er derfor man ønsker en lovændring jeg synes

at man burde se mere generelt på det når man ønsker

indflydelse på den slags ting vi er tilhængere af et armslængdeprincip og derfor

jeg ved ikke rigtig hvor jeg skal starte henne om vi skal snakke om det generelle og om det som i fremtiden

altså på vikingeskibsmuseet egentlig ville jeg helst sige lidt om vikingeskibsmuseet fordi jeg synes

vikingeskibsmuseets problemer kan løses inden for den nuværende lovgivning det siger

meget meget forsigtig når man flytter kompetencen

et organ som bygningssynet som jo arbejder under

til en vilkårlig minister

tænker med frygt på ske hvis vi nu lavede den her ændring og

kultusminister blev

da være noget nervøs for at give ham magt til at kunne

vælte alle de huse han ikke synes om det ville ikke være nogen god ting og jeg ville tro

skabes en folkelig bevægelse imod den

det er vigtigt at vi har den her omfattende diskussion når man freder eller affreder selve problemet i roskilde bliver jo diskuteret

jo sendt et brev til ministeren og bedt hende om at kigge på tingene og det er vel ikke en falsk formodning at tro at ministeren vil finde en løsning som folkene i roskilde synes er acceptabel fordi det kan lade sig gøre

krav samtidig med at man finder nye muligheder for at udvide eller flytte dele af museet og sikre at de tekniske installationer også kommer til at virke optimalt

de kommende storme under alle omstændigheder skal der jo laves noget dér

klimaindsatsen lykkes og det er der ikke så forfærdelig meget der tyder på og derfor skal

ufattelig mange andre steder på denne klode

synes ligner smagsdommeri fra dansk folkepartis

været før problemerne var opstået i roskilde

så kunne vi tage en objektiv diskussion af om kompetencefordelingen

helt konkret situation

enkelte forslag der er lavet via høringsbidraget

ministeren eller ministeriet der står

være med til at diskutere om vi kan finde en løsning der og hvis det kan være med til at bidrage til en ny nuance i bygningssynets overvejelser

i den her omgang stemme imod

når der står ministeren i loven skal man tænke

enig i deres indstilling det var en otte fire indstilling og det

arkitekter og de resterende var

ikke give mening at vi fjerner den vetoret som synet i dag har og så paralleliserer sådan som regeringen og ministeren har lagt op til for i praksis er det jo så styrelsen der kommer til

at tage de beslutninger eller i hvert fald ikke at blande sig så meget som

i dag kan ministeren jo sådan set også tage ret vidtgående beslutninger og det vil jeg gætte på vi kommer til at se

så synes jeg at

i dialog med museet i roskilde

praktisk løsning for at redde skibene

bygningen så den også i fremtiden lever op til de formål som man har syntes den bør leve op til bygningssynet har jo ikke sagt man ikke må røre ved bygningen de har sagt at man nænsomt skal bygge den om hvis man

tog bredere hensyn tog man også hensyn til tusind år gamle vikingeskibe der til hver en tid er i fare for at gå til grunde hvis der kommer en storm og det er jo hele sagen i

en nøddeskal så er der også nogle økonomiske hensyn altså det er simpelt hen ikke muligt at gøre det som

er råd til det når det så er sagt

sig at enhedslisten alligevel ville støtte lovforslaget med

en fornuftig minister og museet i roskilde faktisk sammen med bygningssynet vil finde en ganske optimal løsning det kan godt ske den bliver dyrere

også statslige og lokale sponsorer til at finde en løsning på det her jeg har meget stor tillid til at museet i roskilde inden for de rammer de har i øjeblikket vil finde en løsning selvfølgelig ikke hvis ministeren blokerer det er klart og jeg synes netop det er nok fordi ministeren kan blokere ved at sige nej det vil jeg ikke gøre mere ved men hun kan også sige ja det vil jeg gøre

så må jeg kigge på hende tillid til at det må vi finde ud

kan sige jeg har temmelig blandede følelser for det tror

arkitekturhistorie og at det var det fremmeste eksempel på brutalisme og

også til diskussioner om alle de andre arkitektoniske former der ligger op ad den stilart og arkitekturhistorie

til vikingeskibene at de jo ikke

skal blive udsat for at der pludselig kommer vand ind i forbindelse med

sidste år hvor vi var bange for at

det skete heldigvis ikke men vi ved jo godt at vi lever på lånt tid derfor er det jo et helt legitimt behov der er for at der bliver taget stilling og bliver gjort noget det skal dansk folkeparti have ros for

er hovedbevæggrunden er her er det omsorgen for vikingeskibene eller er det en modvilje mod vikingeskibsmuseets arkitektur

som jeg synes er en vigtig del

arkitektonisk stil som har været i danmark og

vikingeskibsmuseet nu engang er

at roskilde kommune ikke har indgivet høringssvar for

jeg ved også at de tidligere har udtalt sig om om lignende

så vidt jeg kan forstå først og fremmest er fokuseret på at få reddet vikingeskibene så de ikke bliver udsat for

en ny storm og eventuel ødelæggelse det forstår jeg og jeg har også holdt møde med borgmesteren på vikingeskibsmuseet jeg forstår det akutte

men jeg ved ikke om om kommunen har det sådan at de

lave noget nyt ligesom herre alex ahrendtsen har foreslået så må det være en

ny vikingeborg som passer herre alex ahrendtsens smag

skibene men det

vikingeskibene som er en vigtig del af vores historie men også museets arkitektur som jo

er en vigtig del af vores historie nuvel en del af vores

for at sige hvor vi stiller os jeg tror jeg vil være positiv over for

anden kompetence ind altså en museumsfaglig kompetence jeg er mere loren ved

sørge for at at noget bliver revet

for at vi får en indstilling som her

danske arkitekturhistorie at det

han døde skrev at den bygning han selv havde tegnet og skabt

plimsoller er jo en båd der er synkefærdig

hjælper det så ordføreren når arkitekten

godt vidste at det her

den er konstrueret forkert og den er meget dyr

opfylder ikke de krav man kan stille til en bygning der står dernede hvor den bliver udsat for for vind og vejr hjælper det ordføreren med at træffe en beslutning at arkitekten bag bygningen selv syntes det var

engang om det er blevet overvejet at huset måske skulle

bådene måske ikke skulle ligge der hvis det der

er problemet er at huset ikke

kan give den rette sikkerhed for bådene måske kan det godt bevares

godt være at det slet ikke er en god idé fordi man i roskilde mener at

bådene skal ligge ud til vandet

med også arkitekturen og det kan selvfølgelig også være underligt hvis man tager vikingeskibene ud af vikingeskibsmuseet så kan det godt være at arkitekten ville sige at så er det lige meget men det er noget som jeg har brug for

hvordan roskilde stiller sig det undrer mig meget at de ikke har indgivet et høringssvar det kan være at

måske hvert tiende år skal man bruge fem og halvfjerds million kr så det er ikke en løsning og det er det som

bygningssynet ikke rigtig vil tage hensyn til fordi de har forelsket sig i den der brutalisme

åbner op for at vi kan komme i gang

om at alle muligheder er afsøgt og der er også andre ordførere der har været inde på før mig

men også om en bygning som har stor

enige om men jeg tror måske alligevel også jeg synes at den bygning og den arkitektur som den står for og det

herre alex ahrendtsen måske synes og deraf

den er velbegrundet det er nogle

det er derfor vi har det særlige bygningssyn som netop tager sig af de her ting

hvor der sidder fagpersoner som faktisk kan bedømme det her og finder radikale venstre og

fagpersoner der sidder og tager stilling til det

af at vi ser os sure på en arkitektur eller bygning men at vi så tværtimod prøver at leve op til

kan stille med de penge der gør

kan tjene sin funktion nemlig at være en sikker og tryg ramme om vores vikingeskibe og den del af vores

som herre rasmus nordqvist

finde ud af hvordan vi løser det vi hørte jo også herre alex ahrendtsen i et spørgsmål til

netop omtale at man ikke ønskede at bruge pengene på den måde som som man skulle

vi flytter dem det var det jeg var inde på

hvis vi opretholder et museum i en bygning

men det er jo noget vi slet ikke har drøftet

man bliver også nødt til at se bygning og funktion i sammenhæng og der synes jeg måske herre rasmus nordqvist gør det lidt for sort

kun at behandle bygningen men bygningen tjener også en funktion og hvis vi ikke gør det muligt at tjene den funktion så er vi i et helt tredje scenarie

det understreger bare hvor vanskelig den her

tale med med folk i roskilde for at høre hvordan de stiller sig men det er selvfølgelig

det handler om vores kulturarv både den arkitektoniske

sådan at der hvis man skal tage hensyn

er et eller andet overbeløb som vi kan snakke om allerede på forhånd jeg mener hvem turde

på forhånd jeg mener at det har så stor

komme til at blive et temmelig stort beløb

ryste på hånden men sige at så må vi finde det beløb der er nødvendigt når vi skal tage begge hensyn

renovere museet det er jo den konkrete problemstilling vi

og som herre christian juhl og jeg

opstillet og valgt i roskilde og har haft møde med borgmesteren på vikingeskibsmuseet

selv om man man måske godt kan forstå værdien af også at have et ret unikt arkitektonisk værk

om vikingeskibene fordi man kan se at sagen er fastlåst der kommer den ene stormflod

den anden og man tænker at hvornår er det så at den her ramme ikke er holdbar længere og hvis man ikke

og så er vi i et scenarie som vi jo egentlig slet ikke har drøftet her

lave det tekniske anlæg uden at der er problemer med det så synes jeg at vi har en optimal situation jeg kender godt hele problematikken med at private sponsorer sandsynligvis ikke har så stor lyst til at gå ind og lave en ombygning som de har til en nybygning men det må vi jo løse altså der findes jo også en statskasse der

adskillige bombefly som koster meget meget mere end bare en enkelt museumsrenovering i roskilde så jeg mener

er jo derfor man sidder i roskilde og kigger på det der timeglas og tænker at nu må der snart være bevægelse i den her sag for vi kan ikke tage en stormflod mere og så stå der med hjertet oppe i halsen for at se om vandet den her gang slipper ind

museumsfolkene føler et ansvar for den kulturarv

for og skal sikre og

der handlede om at sikre hjælp til museet inden for den bygning der er derfor ser de sig nødsaget til nu at gå i en anden retning

modvilje mod en bestemt type arkitektur ind og den deler jeg bestemt ikke men jeg deler jeg deler

gerne takke for debatten og takke ordførerne og så vil jeg også takke ministeren og regeringen for

have været velvillige

besluttet dette lovforslag og dermed åbne muligheden for at vi kan komme videre i den der lidt fastlåste situation som blandt andet sagen om vikingeskibsmuseet har

rimeligt nok at man laver den parallelisering som regeringen jo lægger op til med sine ændringsforslag jeg vil gerne forklare hvorfor vi i dansk folkeparti har skrevet som vi har gjort vi var egentlig bange for

begrænsninger ind første verdenskrig og kun museer det der så er interessant nu er

jeg er såmænd ikke bange for at ministeren får alt for meget magt sådan som enhedslisten mente det er jo rent praktisk

der var nogle

spørgsmål fra forskellige ordførere jeg skal forsøge at svare

blandt andet spurgte herre mogens jensen

og så har jeg jo igennem næsten to år

vikingeskibsmuseet så det er ikke noget nyt der bare lige

er jo en enkeltsag der er principiel og det er derfor vi godt kan tillade os at

hvor bygningssynet har gået ind og blandet sig i forbindelse med bornholms museums ønske om at udvide

truet med en fredning af bygningen der er lidt over tyve år gammel

nævner høringssvarene og det er rigtigt at de er meget kritiske det var jo på min foranledning at det blev sendt ud så ordføreren havde mulighed for at få høringssvarene inden førstebehandlingen

faktisk slet ikke ved hvor alvorligt det står til med vikingeskibsmuseet

de tekniske begrundelser og det er jo lidt ærgerligt

nogle af dem er også meget politiske de fleste af dem er arkitekter og de er selvfølgelig også sure over at

går ind og forsøger at begrænse den vetoret de har i dag

så vil jeg bare nævne og det er jo ret væsentligt at arkitekten bag museet kaldte sit sit eget værk for en plimsoller og hvis man en dag har tid

kan man gå ind på vikingeskibsmuseets hjemmeside og så kan man finde den rapport fra to tusind og fem

får en meget klar gennemgang af alle de problemer der er med bygningen og det er arkitekten selv der står for det når arkitekten selv kan foreslå at vi gør noget ved den her bygning så tror jeg også godt at vi andre kan gøre det derfor virker det lidt underligt at bygningssynet ikke lytter til arkitekten bag bygningen men går ind

standse en affredning og en nedrivning som er det optimale når vi tager både de kulturhistoriske de arkitektoniske og de økonomiske hensyn som vi skal

nævner at man skal tage bredere hensyn og

jeg faktisk enig i jeg vil gerne slå fast nu er enhedslisten

nedlægger bygningssynet bygningssynet vil stadig væk være

af deres faglighed kan de indstille til ministeren det nye er at de

i nedrivningssager og det tror jeg

at der er nogle økonomiske hensyn at tage altså jeg kan ikke forsvare over for skatteborgerne at de hvert femte

at renovere på en bygning som er konstrueret forkert

vi kan ikke finde alle pengene hvert år fondene

finde penge til reparationer fonde giver kun penge til nybygning

det er derfor vi skal have den her bygning væk og hvis bygningssynet står i

at det radikale venstre kan støtte ændringsforslagene og lovforslaget fordi alle muligheder

over et par år i ti år har det her faktisk været kendt og jo længere tid der går jo værre

grunden til at vi ikke bare kan flytte skibene

jo at der er lavet en meget smuk helhedsplan for området derude der ikke kun involverer selve museet

en arkitektonisk helhed baseret på hele vikingetiden

det radikale venstre er at vi er udsat for en enorm konkurrence fra blandt andet norge og sverige og england som alle sammen har opdaget hvor meget vikingerne er oppe i tiden

der bliver investeret over alt i europa hvor der bare tilnærmelsesvis har været vikinger selv i finland er man begyndt at opruste så vi bliver også nødt til at opruste i danmark og der synes jeg egentlig

for den oprustning fordi de udelukkende tager meget snævre arkitektoniske hensyn

mentor for mange af disse arkitekter

så alt i alt håber jeg på at

bakke bakke regeringens ændringsforslag op så vi kan få sat gang i hele processen

de kan begynde at søge fonde og at vi forhåbentlig

så alt i alt tak for debatten som jeg synes har været givende og indholdsrig og jeg håber på at

en ansøgning til kulturministeren om affredning og hvis kulturministeren siger ja til at affrede

kan der nedrives så det ændrer jo ikke noget på den situation det kan det gøre for nogle fremtidige projekter jeg vil bare høre om herre

med vikingeskibsmuseets situation som

ordføreren afsløre det for os her i dag og

for processen i og med man har den der vetoret og derfor har det trukket ud

dansk folkeparti har sagt at vi vil forsøge at skaffe en hundrede og halvtreds million kroner på finansloven

når hele processen er afsluttet

vi er rede til det vi ved også godt hvor vi vil finde pengene jeg kan ikke afsløre hvor men vi vil i hvert fald

nedrivning af en fredet bygning det vil

livet og det sker meget sjældent men lovforslaget

og ændringsforslagene er lavet sådan for

undgå at bygningssynet kan tage en bygning som gidsel og dermed

så ja det kan ske

er deres vetoret og den vetoret har jo gjort at

tilfældet med vikingeskibsmuseet har forlænget en proces en proces som

for vikingeskibsmuseet at komme videre og dermed

skibene for fare fordi vi fordi vi kan forvente en storm hvert øjeblik det skal være

er en af de absolut vigtigste faktorer i det her land det at gøre noget for andre det at få lyst til at give andre nogle gode oplevelser og et bedre liv betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker derfor må det selvfølgelig ikke opleves

og forvirrende at være frivillig og derfor lavede den tidligere regering også et forsøg på dette område hvor man kunne arbejde frivilligt i ulønnet arbejde uden et fradrag i dagpengene eller efterlønnen i op til femten timer om ugen dette udløb den tyvende marts to tusind og sytten og man

have fire timer om ugen uden fradrag i ydelserne

regeringen så at forlænge forlænge forsøgsordningen fra

første januar to tusind og atten og i mellemtiden vil man så forhandle om en permanent ordning som kan træde i kraft fra januar to og atten jeg vil godt sende det signal

ministeren at vi vil glæde os til en forhandling med regeringen

det er vigtigt for os at være en del af disse forhandlinger at kunne præge det i den retning som vi synes er rigtig og lave en rigtig god og

også holder længere end til næste valg netop for at sikre at de frivillige organisationer ved hvad de har med at gøre fremover men også for at se om vi kan undgå et stort tab af gode arbejdspladser så vi går ind i

med det mål at sikre gode rammer for de frivillige men også at holde godt øje med om dette fortrænger folk fra arbejdsmarkedet eller holder dem længere tid på dagpenge derfor vil vi

i vores parti når vi kommer til forhandlinger stille en frygtelig masse spørgsmål og være meget meget nysgerrige så

landes en rigtig god aftale for alle de her mennesker derfor støtter

hedder frivilligt ulønnet arbejde i helt op til femten timer uden

i sin efterløn og frivilligt ulønnet arbejde

ordføreren er vi jo enige om går jeg ud fra

som almindeligt lønarbejde og sædvanligvis bliver det det er jo definitionen på det der er

lave al den frivillige indsats de overhovedet vil og det understreger ministeren også i bemærkningerne til lovforslaget

den tyvende marts og i den forbindelse

så ligger efterfølgende er at der skal ses på at lave en ny

på den måde at vi skal hele viften igennem når vi skal til at lave

skal hele viften igennem vi skal gå det hele igennem

nogle af dem der arbejder frivilligt

almindelig beskæftigelse til at sikre at forsikringsordningerne er i orden for dem der arbejder frivilligt hvis de kommer til skade derfor

ind i arbejdet med at lave en ny aftale om

her krydse af med et tjektegn det har vi set igennem

vi kan lige så godt benytte lejligheden til at gå det hele

at vi skal have set på dem der er

som man kalder det hvor der er rigtig mange foreninger

give mulighed for at foreningerne kan få

her er så en mulighed for at vi kan hjælpe foreningerne det skal

se på men derfor kan det godt være at vi ender med at

på nogle områder kan have ét timetal

andre områder kan have et andet timetal så det ikke bare er ens

det er i hvert fald den indgangsvinkel vi har til

at vi forlænger forsøgsordningen indtil der

lavet en ny lovgivning der kan træde i kraft den første januar to tusind og atten og det er det er også

den nye lov

det skal ikke være sådan at man kan sige så ansætter vi bare

af dem der er storslemme til at bruge frivillig arbejdskraft er altså kommunerne

borgere til at arbejde frivilligt rundtomkring der er vi også nødt til at se på hvordan det fungerer for

fungerer rundtomkring der er stor forskel på hvordan man bruger de frivillige om det er i en idrætsforening eller

vi skal godt nok sikre at alle er forsikret for hvis

skal kigge på hvordan vi sikrer at

lave en ny lovgivning om

regeringen er kommet med et udspil og så skal vi nok

sørge for at regeringen kommer på rette spor hvad det angår det er ikke så enkelt som

så vi kan stoppe alt det her med frikommuneforsøg på frivillighedsområdet

de frivillige skal jo netop være frivillige de skal ikke bindes op på at løse bestemte opgaver

er stærkt kritisk over for det her frikommuneforsøg men hvorfor stemmer man så for at forlænge det det forstår jeg ikke

ftf har jo allerede påpeget at at der sker en fortrængning i forbindelse med det her og så kan vi da lige så godt stoppe

løsning på den lange bane som bekendt har regeringen

netop fremlagt sit udspil hertil

de forrige ordførere har jo gennemgået forslaget rigtig fint så jeg vil egentlig bare ganske kort gennemgå hvorfor venstre støtter det her forslag

det gør vi det frivillige arbejde i danmark er af stor betydning for vores samfund og ikke mindst for sammenhængskraften frivillige yder en helt særlig indsats som jeg synes vi skal hylde det er mit klare indtryk at den indsats er værdsat mange steder ikke mindst i vores mange lokalsamfund

er det også vigtigt at reglerne på området ikke sætter en stopper for muligheden for frivilligt ulønnet arbejde vi skal ikke gøre det surt for de mennesker der udfører en ulønnet indsats og vi skal selvfølgelig sørge for at reglerne på området er enkle mens de understøtter det frivillige arbejde frem for at modarbejde det

synes jeg beskæftigelsesministerens udspil styrker muligheden for frivilligt arbejde

frygt for at blive modregnet i ydelse men hvor man stadig står til rådighed for arbejdsmarkedet så det håber jeg der vil komme opbakning til når forhandlingerne kommer i gang hvad angår det

forslag som vi behandler i dag så har de frivillige organisationer været ærgerlige over at forsøgsordningen udløb i marts i år og det forstår jeg

godt de frygter naturligvis at en hård opbremsning af ordningen vil betyde at færre arbejder frivilligt derfor er det her forslag en god løsning og ikke mindst en vigtig løsning indtil vi når til enighed om hvad der

skal ske efter to tusind og sytten jeg synes det er skønt at vi har et samfund hvor folk har lyst til at

rigtig fornuftigt at vi forlænger forsøgsordningen resten af året indtil vi bliver enige om en løsning der tager de rigtige hensyn og samtidig understøtter

gerne have ordføreren bekræfter det vil sige at dagpenge og efterlønsmodtagere på lige fod med alle mulige andre kan fungere som besøgsvenner og indsamlere

nødhjælpsorganisationer og ekspedere i genbrugsbutikker deltage i idrætsaktiviteter herunder som trænere i foreninger hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnede trænere

mange mange andre frivillige aktiviteter som hundredtusindvis af borgere deltager i hver eneste dag vil ordføreren gerne bekræfte at med de gældende regler er der ikke nogen som helst begrænsninger i

det synes jeg styrker sammenhængskraften og det synes jeg er rigtig vigtigt der bliver fundet en fornuftig holdbar langsigtet bred løsning på her i folketinget fremadrettet

vi kan styrke gennemsigtigheden og forudsigeligheden

for hvor mange frivillige aktiviteter eller frivillige indsatser man kan engagere sig i som borger i dette land heller ikke for dagpenge og efterlønsmodtagere det skriver ministeren selv i bemærkningerne til lovforslaget det vil sige at ledige og efterlønnere kan fungere som besøgsvenner de kan samle ind til nødhjælpsorganisationer de kan ekspedere i genbrugsbutikker de kan deltage i idrætsaktiviteter herunder som trænere

er sædvanligt at ansætte lønnede trænere og mange mange andre frivillige aktiviteter som hundredtusindvis af borgere deltager i

heldigvis og en kæmpe tak til de borgere for det for den slags frivillighed er et virkelig stærkt og positivt bidrag til samfundet det er bare ikke det det her lovforslag handler om det er ikke det vi diskuterer vi diskuterer i hvilket omfang omfang dagpenge og efterlønsmodtagere må deltage i frivilligt ulønnet arbejde uden at blive modregnet i dagpenge og efterløn og jeg medgiver

frivilligt ulønnet arbejde er noget helt andet end i en frivillig indsats og en frivillig aktivitet frivilligt ulønnet arbejde er ifølge lovens definitioner

som ministeren rigtigt beskriver det et arbejde

det vil sige at ganske almindeligt lønarbejde skal aflønnes i

her siger loven altså selve loven at dagpengemodtagere kan udføre den slags frivilligt ulønnet arbejde i op til fire timer uden at blive fradraget i deres ydelse mens forsøgsordningen har skruet denne grænse gevaldigt i vejret nemlig

så er det præciseret at hvis det drejer sig om egentlige driftsopgaver

fører det til modregning i dagpenge og efterløn fra første time helt principielt

jo en rigtig dårlig idé hvis ledige i det hele taget forsikrede eller ej og efterlønnere som gerne vil supplere efterlønnen med noget lønarbejde og kan gøre det ifølge loven udfører frivilligt ulønnet arbejde for det betyder jo ganske enkelt at de snyder sig selv for et ordinært job til sædvanlig løn de tager et ordinært job fra sig selv loven siger så

udføre ulønnet arbejde i op til fire timer det synes vi egentlig er galt nok men lad gå med det jeg tror vi er nede

er modstandere af at sætte grænsen op og er altså også modstandere af en grænse på femten timer forsøg eller ej

spørge hvilken skade har det gjort der findes kun én undersøgelse og det er jo i øvrigt

undersøgelse det er rigtigt at den er foretaget på et spinkelt grundlag den viser at der er begrænset fortrængning af ordinære job og det bruger nogle så som et argument for at

arbejde er vigtigt for den enkelte og for samfundet så selvfølgelig skal man sikre det gode og let overskuelige betingelser

og det har en kæmpe værdi for samfundet

det her forsøg lige nu vi vil derimod holde godt øje med de erfaringer forsøget giver især med henblik på at man ikke erstatter lønnede timer med gratis arbejdskraft så vi vil gerne forhandle videre om den her ordning ligesom

i forhold til udarbejdelsen

allermest fordi det jo giver os mulighed for så

mere permanent løsning helt grundlæggende

virkelyst og mulighed for at at bidrage

frivillighed er ikke

synes vi at det er værd at lytte rigtig godt og grundigt til de frivillige organisationer for det er i meget høj grad også deres

sig om ikke man lige kunne benytte sig af frivillighed til

få noget ekstra gjort i noget der ellers

mennesker som er ledige og søger arbejde og det vigtige for mig og for radikale venstre er at man selvfølgelig står til rådighed for arbejdsmarkedet og at ens frivillige indsats på ingen måde begrænser den rådighedsforpligtelse man selvfølgelig har det

er udgangspunktet for os også i det fremtidige arbejde som vi ser rigtig rigtig meget frem til

det tror jeg vi har behov for en endnu bedre ordning til men vi stemmer selvfølgelig for

rimelig grundigt har sat sig ind i tingene man behøver ikke automatisk være enig med dem det er jeg heller ikke altid selv

af ordinære job det kan jeg ikke se

er taget højde for i det her lovforslag tværtimod er ministeren jo lige kommet

et andet udspil men det er jo på den samme bane

sin rådighed med

at lo og ftf peger på en fare som i nogle situationer kan opstå hvor almindeligt lønnet arbejde risikerer at blive fortrængt af frivillige men det ville bare være ærgerligt hvis borgernes engagement skal begrænses af unødige emsige og nidkære regler

her har vi jo skellet mellem de frivilliges organisationer og nogle faglige organisationer jeg tror alligevel på at det må kunne lade sig gøre at finde en holdbar fællesnævner

sfs ser gerne en ny aftale om frivillighed hvor borgernes lyst til at give en hånd med

kan være bekymret for om deres job overtages af frivillige men der er så mange positive ressourcer i befolkningen som jo ikke skal holdes tilbage på grund af nogle synes vi nogle gange lidt vel stive regler

at man på forhånd behøver at se spøgelser bag hvert hjørne

et andet parti også bruger den sætning som sf jo i nogle årtier har forsøgt

markedsføre sig under nemlig at vi ønsker mere samfund

jo ikke om og det har forsøgsordningen heller ikke handlet om mere samfund og mindre stat det har det jo ikke handlet om

gratis arbejdskraft i stedet for lønnet arbejde det er jo det som er problemstillingen i det her lovforslag

er det som er defineret

nemlig arbejde der sædvanligvis udbydes som lønarbejde og det er det som regeringen og det her lovforslag

man har fået arbejdsløse er nogle der hurtigt skiftes ud og om man i den korte periode som de fleste heldigvis

i ti timer om ugen kan udføre frivilligt arbejde som selvfølgelig

for at lave loven om jeg synes at

på forhånd ser problemerne og derfor ikke lige tør kaste sig ud i at

de kræfter fri som også ligger i masser af mennesker som bare går og dødkeder sig derhjemme

styrke ude på arbejdspladserne hvor tillidsrepræsentanter og de almindelige opsyn fra fagforeninger jo kan holde øje med om den fortrængning sker så jeg tror faktisk at

fritids og kulturområdet i høje taastrup kommune oplever jeg hele tiden næsten dagligt hvor stor og vigtig en rolle det frivillige arbejde spiller i vores lokalsamfund

det er jo rigtig ofte ildsjæle det drejer sig om når vi taler om frivillige skaber på mange forskellige måder

merværdi som vi ikke vil kunne købe os til for penge ude lokalt

handler nemlig både om at det giver noget til modtageren og noget til giveren det giver jo lidt sig selv at en frivillig indsats giver noget til den som modtager men jeg tror ikke man skal undervurdere hvor meget det også giver at være den der udfører det frivillige arbejde i forhold til den enkelte ledige tror vi også på at det ikke bare er godt og værdifuldt at man bliver ved med at bidrage til samfundet og holder sig i gang det fastholder

en i en mulighed for at have noget at stå op til om morgenen

gennem deres frivillige arbejde og de sociale relationer som de får igennem det frivillige arbejde

for mange handler det her jo ikke om at man skal begynde at lave frivilligt arbejde hvis man bliver arbejdsløs

som man har haft mens man har været i beskæftigelse både at blive ramt af arbejdsløshed og at blive nægtet adgang til ens frivillige netværk tror jeg ikke er det mest fremmende for at komme hurtigt tilbage i beskæftigelse så vi kan som sagt godt støtte lovforslaget og ser frem til forhandlingerne om en

forsøgsordningen så dagpenge og efterlønsmodtagere kan udføre frivilligt arbejde i op til femten timer om ugen uden fradrag i ydelsen jeg vil gerne i dag sige at jeg synes det er vigtigt at reglerne på området understøtter det frivillige arbejde i danmark og ikke modarbejder det

det også vigtigt for mig at sige at lovforslaget jo kun er en del af en midlertidig løsning

set også flere ordførere der jo allerede i dag har berørt der er ikke nogen tvivl om at jeg desværre har set og oplevet at de gældende rammer for det frivillige arbejde i dag både er for stramme for nidkære og også alt for svære at forstå

man dykker ned i høringssvarene som

det der går igen i en lang række af høringssvarene fra de frivillige foreninger at der er ting som man synes er meget svære at forstå fordi reglerne er komplicerede

kom med et udspil til hvordan reglerne så fremadrettet efter den første januar to tusind og atten kan se ud det er noget vi går i diskussion og forhandling med

partier om og jeg noterer mig med stor glæde at der har været bred opbakning til at blive indbudt til de forhandlinger i dag forhandlingerne starter så ikke i dag

starte op på de her forhandlinger sådan at vi kan være i stand til at præsentere en politisk aftale som skal føre til et lovforslag der gør at der kan være nye regler som så kan

første januar to tusind og atten men det får vi selvfølgelig mere diskussion om når det lovforslag bliver diskuteret

forlængelse af en gammel forsøgsordning som

at blive ved bordet og søge den

også

første et forslag om at fysisk og psykisk arbejdsmiljø sidestilles sidestilles ved en lovændring for det andet et forslag om at der skabes hjemmel til at der udarbejdes en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og så tillader jeg mig for det tredje at antage at

også ønsker at der rent faktisk udstedes en sådan bekendtgørelse lad mig starte med konklusionen som er at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget til gengæld kan jeg overbringe

fremgår nemlig af lovens § en stykke a at loven både omfatter det psykiske og fysiske arbejdsmiljø samtidig indeholder arbejdsmiljøloven allerede i dag en række bestemmelser der giver hjemmel til at udstede en bekendtgørelse om

som det svenske begreb organisatorisk og socialt arbejdsmiljø der er altså ikke meget nyt at hente og heller ikke noget at vinde ved de to første dele af beslutningsforslaget som allerede er gennemført men hvad er det så regeringen har imod

tredje element i beslutningsforslaget om at udstede en bekendtgørelse om psykisk

om at man kan lave en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø hvis arbejdsmarkedets parter måtte ønske det men jeg synes ikke at det er lige nu vi skal kaste

os over et sådan projekt jeg er meget bekymret

har haft lejlighed til at drøfte med

negative udvikling i det psykiske arbejdsmiljø som vi har konstateret i forbindelse med den seneste status på to tusind og tyve målene som vi jo også har drøftet her i folketingssalen det er også derfor at jeg har annonceret at

der skal udrede arbejdsmiljøindsatsen og komme med anbefalinger til en ny og forbedret indsats det

har besluttet det er en stor øvelse at gentænke hele arbejdsmiljøindsatsen og det er bestemt en meget vigtig øvelse som skal sikre at vi får indsatsen tilbage på sporet derfor finder jeg det rigtigst at vi nu bruger vores kræfter der

vi afventer udvalgets anbefalinger inden vi for alvor kaster os over projekter som det

at vi i starten af to tusind og atten vil være i stand til at se de forslag som ekspertudvalget måtte komme

ekspertudvalg der arbejdede et halvt års tid

at vi skulle gribe ind før tiden det sagde

mennesker som går på arbejde hvor de er udsat for væsentlig psykisk belastning og samtidig har en relativt høj grad af symptomer stress og depression

og seksten var det steget til firehundrede og tooghalvtredstusind og det ser ud til at det vil stige til femhundrede og

ministeren er der ikke grund til at handle og måske grund til

springe over hvor gærdet er lavest og så lære af svenskerne for svenskerne har med deres bekendtgørelse faktisk fået styr på noget af det psykiske arbejdsmiljø der er jo ingen grund til at vi skal have den dybe tallerken

som vi diskuterer her er det der er den bedste ramme for at være sikker på at vi nu kommer til at gøre en mere struktureret og velordnet indsats for at nedbringe de tal og den stigning som vi har set i forhold til

er det jo vigtigt at vi både handler hurtigt når tallene er som de er hvis ministeren ellers vil nå i mål til

og tyve og at vi handler i dybden så kan udvalget sidde og fintænke nogle nye områder men når nu vi ved at der er nogle ting som virker så er der vel ingen grund til at udsætte pinen

det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø så

i hvert fald helt enige i og med at vi

kigger på anmeldelser af de psykiske arbejdsskader

tallene stiger og samtidig kan vi

at anerkendelsesprocenten for de psykiske arbejdsskader er langt langt lavere

sammen her og det er et problem som vi sådan set gerne

nødvendigt at alle de som

ikke mindst af hensyn til alle dem der er ude på arbejdsmarkedet

det psykiske arbejdsmiljø derfor er vi

ministeren indkalder eller nedsætter et ekspertudvalg som vi

sikre et bedre psykisk arbejdsmiljø derude

af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation skal handle og forebygge det er enormt svært for dem og måske mest for det sidste

at arbejdsmiljørepræsentanten skal have hjælp og uddannelse

skal stille op med de her meget meget komplicerede problemer mener ordføreren ikke at tallene allerede fra to tusind og tolv har givet forligskredsen klare signaler om at der skulle handles og at der faktisk i fem år er handlet alt alt for lidt fra forligskredsens side på det her område og at det er på tide at gøre noget det er

er sket sidste år det har faktisk udviklet sig over en

psykiske problemer på arbejdsmarkedet nu er jeg selv tømrersvend og jeg kan

de senere år i forhold til faktisk også at

og muligheder man har derude på den enkelte arbejdsplads om det nu er skolen eller

blevet god nok til at udnytte de muligheder der er for at man får sikret at

set det er jeg tror at det er rigtig rigtig vigtigt at alle

der er interesserede i det her sætter os rundt om bordet og siger at nu vil vi gøre det her på en ordentlig måde og det tror jeg

kan være bedre tjent med end at man laver nogle hurtige løsninger som

vil blive skudt ned eller hvor man vil finde ud af at det

ret lang tid og så afvente hvad

ekspertgruppen kommer med så kan vi jo tage den politiske diskussion bagefter

men vi skal hele vejen rundt og ikke kun

fysiske arbejdsmiljø er jo vigtigt

at der er

den tidligere ordfører gjorde opmærksom på

fysiske arbejdsmiljø der er også mulighed for at udstede en bekendtgørelse

så bekendtgørelsen der afgør om det er i orden det skal jeg

reglerne det er også det der bliver sagt om det er det alene der gør det

vi vil da overhovedet ikke afvise at der skal arbejdes på en bekendtgørelse nu

forligskredsen aftalt at nedsætte et ekspertudvalg

at det ikke har fungeret som det skulle

parterne ind over de er også med i ekspertudvalget til at se på hvordan det så

kan gøres jeg går da ud fra at ministeren har inviteret lo og

da med ind i ekspertudvalget når de skal

arbejdsmiljø både psykisk og

at det psykiske arbejdsmiljø

komme mere frem i lyset at der var store problemer og jo mere legalt det bliver at snakke om det

altså før i hvert fald for en femten til tyve år siden var folk meget tilbageholdende med at snakke om det psykiske arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne de ville ikke vedgå at de havde nogle problemer

det blevet mere legalt i dag og derfor kommer der selvfølgelig også mere vi skal tage hånd om

taget stilling til hvordan vi vi sikrer at vi

arbejdsmiljø så vi kan få skaderne

at ulykkerne skulle nedbringes

de fysiske med

der er desværre sket en stigning det må vi erkende og det er jo også et tegn på at det ikke fungerer som det skal men vi afventer

sådan lige umiddelbart vurdere at vi også kommer til at se på om der skal udstedes en

at der allerede er ligestilling og at

vi synes da vi skal se på om det kan ændre noget

halvfjerds år arbejdet systematisk med det og opbygget lovgivning det har vi ikke på det psykiske

ordføreren gentager en usandhed

derfor at at forligskredsen slet ikke kan følge med

ikke er på plads jeg kan huske dengang vi

at man på tillidsmandskurser skulle have

det psykiske arbejdsmiljø jeg går ud fra at det er blevet gennemført men

kan så forstå på herre christian juhl at det overhovedet ikke er

ikke er nogen der får undervisning i det og det skulle jeg selvfølgelig

tyve er steget med tyve procent i stedet for at være faldet med tyve procent er det ikke lidt oppe over med at få handlet

det ikke lidt oppe over at arbejdsgiverne forpligter

at arbejdstilsynet kan gribe ind og at virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation skal handle og forebygge

vi skaber noget uddannelse for de stakkels mennesker

det og så tror jeg også at ministeren vil sige at så er

det har ikke fungeret det erkender

øjeblik siden har sagt findes den lovgivning allerede i arbejdsmiljølovgivningen

forespørgselsdebat f fire og tyve hvor vi gjorde status

arbejdsmiljøstrategien så lad mig starte der hvor f fire og tyve sluttede her konkluderede vi med stor bekymring at den samlede strategi ikke kører efter hensigten så det er selvfølgelig fornuftigt at det psykiske arbejdsmiljø kommer på dagsordenen

vores alle sammens interesse det paradoksale ved det her forslag er blot at det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø allerede i dag lovgivningsmæssigt er sidestillet

antallet af alvorlige arbejdsulykker er heldigvis reduceret markant

både fysiske og psykiske arbejdsskader

steget og det er yderst kritisabelt

der har til opgave at gentænke hele strategien jeg vil gerne over for sf og enhedslisten sige at vi ikke kommer til at støtte nye bekendtgørelser for det psykiske arbejdsmiljø før ekspertgruppen er kommet med sine anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats vi skal skabe et tryggere et sundere og et mere sikkert arbejdsmiljø på alle danske arbejdspladser men hvis vi skal gøre det grundigt og gøre det ordentligt

vi skal afvente ekspertudvalgets anbefalinger når det er sagt

forstå at forslagsstillerne vil kaste lys over problemerne nu især når vi ved at en femtedel af det langvarige sygefravær er relateret til det psykiske arbejdsmiljø og vi ved at det tager længere tid at afdække et dårligt

sammenlignet med det fysiske men jeg mener ikke at beslutningsforslaget er vejen frem de to er allerede lovgivningsmæssigt ligestillet så i min optik er det fornuftigt at afvente ekspertudvalget når de netop skal gentænke hele arbejdsmiljøindsatsen hvad angår bekendtgørelsen for psykisk arbejdsmiljø

siger vi ikke blankt nej til ideen hvis det er sådan at arbejdsmarkedets parter ønsker det men som ministeren var inde på før gør det samme sig lidt gældende her lad os nu i samarbejde med eksperterne finde de rigtige løsninger på de udfordringer vi står over for så vi kan få den samlede arbejdsmiljøindsats tilbage på sporet på den baggrund

notorisk ikke

skal der være en bekendtgørelse så skal

være sådan at arbejdsgiverne har pligter og regler så skal det være sådan at myndigheden arbejdstilsynet kan gribe ind

ingen af de her ting er gældende på det psykiske område hvordan i alverden kan ordføreren så sige at det psykiske og fysiske er ligestillet jeg forstår det ikke det er jo bare snak og oplæsning af en formålsparagraf

at jeg er optaget af at vi får konkrete løsninger og at vi får de rigtige løsninger

givet at det både er det fysiske og det psykiske men jeg anerkender sådan set det som enhedslistens ordfører fremfører

noget regulering som kun gælder for det fysiske arbejdsmiljø men som ikke gælder for det psykiske

derfor er vi faktisk også i liberal alliance spændt på anbefalingerne der kommer fra ekspertgruppen fordi vi ligesom resten af forligskredsen og også partierne uden for forligskredsen er enige om at det er et alvorligt problem og at der skal skal gøres noget ved det i forhold til at

afhænger det for os at se om indholdet

der er nogle balancer i spørgsmålet om psykisk arbejdsmiljø og derfor synes vi også det giver mening at vente med at tage stilling til det til man har de omtalte anbefalinger fra ekspertgruppen liberal alliance støtter derfor ikke det konkrete

planen for forligskredsen var at det skulle falde med tyve procent hvor meget is i maven har

at sige det lidt neutralt så til at lade det gå skal vi op over femhundredetusind eller skal vi op over femhundrede og halvtredstusind mennesker der lider under dårligt psykisk arbejdsmiljø

også er relativt utålmodige på det her område så jeg synes ikke der er grund til

få det til at virke som om vi i regeringen er ligeglade med det her problem og som om vi bare lader det sejle og er ligeglade med at der er udfordringer på det her område for det tror jeg godt herre

det implementeres så er vi langt inde i år to tusind og nitten før vi begynder at se en lillebitte smule resultater og det vil sige at to tusind og tyve nærmer sig med stor hast

har støttet en grundig undersøgelse af området vi vil gerne træde et skridt tilbage og analysere det her område

en forudsætning for at få det gentænkt i forhold til de alvorlige problemer der er i stedet for at lappe på det lige nu

vi vi skal gøre tingene rigtige rækkefølge og det er at afslutte

man begynder at bestemme sig for hvilke redskaber der skal til for at skabe en væsentlig forbedring

vi har endnu ikke givet ordentlige redskaber til arbejdsmiljøorganisationerne ude arbejdspladserne synes ordføreren ikke at det er at en lille smule oppe over at bruge nogle af de erfaringer der ligger ude i kongeriget der ligger

at en tænketank har fintænkt det når vi nu ved at der er nogle helt elementære ting

specialistgruppe ikke bare peger på de fire ting jeg har nævnt her i dag dem kan vi jo lige så godt sætte gang men det er jo ikke et quickfix altså tyve år er ikke

finregulere når ellers de fine tanker var på plads nu får vi se hvad der sker men jeg har så

og vi kommer op på femhundrede

uddannelse af ledere med personaleansvar ville hjælpe noget

man gjorde det lettere at få anerkendt en psykisk arbejdsskade

rigtig rigtig god debat jeg synes også at den debat

alvorlig og jeg synes at ministeren

øvrige partier meget alvorligt jeg synes det er helt åbenlyst at alle bredt erkender at vi

ikke bare kan fortsætte som hidtil som vi også diskuterede for nylig går det den forkerte vej med det psykiske arbejdsmiljø

det hårdt belastende fysiske arbejdsmiljø

har været nævnt en hel del gange

forligskredsen at nedsætte ekspertgruppen og få en grundig belysning at få det bedste grundlag for for handling vi har i meget stærkt fokus på det psykiske arbejdsmiljø

år og dem tager vi selvfølgelig med ind

omfattende konsekvenser og vi har brug for

tilsynsindsatser vi ved godt at de er langt mere effektive end de risikobaserede tilsyn vi har i dag så vi

det psykiske arbejdsmiljø jeg synes

koster os så meget som samfund fordi det har så store menneskelige konsekvenser

vi har alt alt for højt sygefravær på grund af af både fysisk og psykisk vold på

generelt at blive klogere på hvordan

er også derfor at radikale venstre sådan set er meget positivt indstillet over for intensionerne

glad for at være en del af det arbejde der er sat i gang og

det både er stærkt og ansvarligt at gøre det og få

og at vi også skal sørge for at lederne får en uddannelse hvilke af de her ting skal ikke

til arbejdstilsynet er faldende på trods af vedtagelser om forringelser af efterlønnen og forhøjelse af pensionsalderen det hænger ikke sammen sf foreslår tværtimod massive investeringer i et bedre arbejdsmiljø først og fremmest af hensyn til den enkelte lønmodtagers muligheder for et godt liv men det vil også samtidig øge sandsynligheden for at

kan arbejde længere fra to tusind og syv til to tusind og seksten er bevillingerne til arbejdsmiljøindsatsen reduceret

og firs million kroner eller cirka tyve

og en helt ny undersøgelse foretaget af det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø viser at det går den forkerte vej andelen af beskæftigede der er fysisk eller psykisk overbelastede er steget de seneste fire år undersøgelsen er baseret på svar fra femogtredivetusind beskæftigede og den viser at der siden to tusind og tolv

og femten procent flere som har overbelastning af muskler og skelet

skulle vi ikke straks holde op med at grave stress er gået hen og blevet den nye folkesygdom og det er på høje tid at der bliver sat

et omfattende koordineret arbejde i gang femogtredivetusind sygemeldinger hver dag skyldes psykiske omstændigheder mange ude på arbejdspladserne har ondt i ryggen og rigtig mange har ondt i ledelsen

halvdelen af landets ledere med personaleansvar er ikke uddannet i at håndtere stress og psykisk arbejdsmiljø skal vi gøre noget ved

vi skal ligestille det psykiske arbejdsmiljø med det fysiske formanden for ftf

bente sorgenfrey sagde for nylig en vej til at arbejdspladserne reelt ligestiller fysisk og psykisk arbejdsmiljø er at lederne får øjnene op for området de skal have viden og konkrete redskaber til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne der skal være krav til

at de inden for det første år får en efteruddannelse i psykisk arbejdsmiljø fokus skal være på forebyggelse fastholdelse og kendskab til faktorer som fremmer et godt psykisk arbejdsmiljø og uddannelsen kan udbydes af en række godkendte offentlige og private udbydere ganske som vi ser det

den nuværende obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse

det kan jo være lettere at se de fysiske skader men faktisk har institut for folkesundhed vurderet

hundrede dødsfald årligt knap femten procent af de beskæftigede har symptomer

trusler om vold eller psykosociale påvirkninger på arbejdspladsen samtidig vurderes det at hver femte langtidssygemelding skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø ftf har beregnet at dårligt psykisk

af to og tredive million kroner årligt grund af sygefravær førtidspensionering og udgifter til behandling i sundhedsvæsenet

på vegne af lo og ftf viser at hver tredje lønmodtager inden for de seneste tolv måneder har oplevet at der har været sygefravær på jobbet som kunne være undgået hvis ledelsen havde haft bedre kompetencer lad os da blive inspireret af blandt andet sverige og give det psykiske arbejdsmiljø noget så simpelt som sin egen bekendtgørelse formanden for 3f per christensen sagde for nylig stress må aldrig blive til den enkelte medarbejders problem undersøgelser viser at dårlig ledelse er den største hindring for at medarbejderne kan undgå stress og dårligt arbejdsmiljø

organisationen lederne som organiserer over

man tilhænger af at flere uddannes i psykisk arbejdsmiljø og

det er nødvendigt at vi gentænker hele arbejdsmiljøindsatsen sf foreslår seks konkrete indsatser vi foreslår en national handlingsplan mod stress at der oprettes stressklinikker der hurtigt kan levere gratis hjælp at vi får en ny hotline for dårligt psykisk arbejdsmiljø at der bliver bedre muligheder for at få anerkendt en psykisk arbejdsskade

arbejdstilsynet får et løft og at ledere skal have psykisk arbejdsmiljø på

steget og den negative udvikling skal vi naturligvis have vendt det kræver at indsatsen på arbejdsmiljøområdet gentænkes og styrkes

man skal ikke blive syg af at gå på arbejde hverken fysisk eller psykisk

ekspertudvalg der skal udrede indsatsen på

arbejdsmiljøområdet og og komme med anbefalinger til en ny og forbedret indsats vi vil ikke afvise at det muligvis kan give god mening at udarbejde en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø men i respekt

ekspertudvalgets arbejde vil vi gerne afvente deres anbefalinger og så tage debatten på baggrund af dem på den baggrund

er det der gør at ordføreren synes at der nu skal laves en ny ekspertudtalelse vi har

på mit kontor jeg mener hvad mere skal der til

er det ikke en ubehagelig form for kynisme at sige

ekspertgruppe til at arbejde når vi ved en hel masse om hvad man kan begynde på mens den gruppe

det godt kan komme til at lyde en lille smule hult og en lille smule tilbagelænet

det er jo et temmelig gammelt problem

nu siger at nu må vi hellere prøve at lave en undersøgelse mere for at finde de helt rigtige tanker gad vide om man så i to tusind og atten og nitten siger at nej de

laver vi endnu en undersøgelse og endnu en undersøgelse det psykiske arbejdsmiljø er ikke opdaget i går eller for et år siden eller i to tusind og elleve da handlingsplanen blev lavet det er faktisk erkendt igennem generationer og kommet ind i i arbejdsmiljøloven

hvis vi skal gøre noget skal vi jo handle og jeg synes

der er nogle der har et kæmpe kæmpe ansvar især dem der har skåret på arbejdstilsynet

manglen på uddannelse nedskæringen af uddannelse for

og ledere det er systematisk skåret ned de sidste ti år det må man gerne tænke over i de partier der nu synes at vi skal tage et halvt til et helt år

af fysisk og psykisk arbejdsmiljø i praksis der er ikke lavet en bekendtgørelse som kan bruges af arbejdstilsynet til at handle effektivt

derude hvor man helt praktisk skal løse de her problemer

der er det helt helt klart at det er ledelsen vi skal sørge for at få uddannet ledelsen er ikke kvalificeret nok

lede på en måde så man undgår de her sygdomme arbejdsmiljørepræsentanten skal have en meget bedre uddannelse og arbejdsgiverne skal have pligter og regler der er et himmelråbende fravær af pligter og regler på det psykiske arbejdsmiljøområde i hundrede år har vi lavet regler og pligter til arbejdsgiverne

ja lige fra starten af hvor man begyndte industrialiseringen i danmark fik vi lavet love om det fysiske arbejdsmiljø det er gennemreguleret og der er blevet lavet nye bekendtgørelser og vejledninger hver gang der er kommet en ny teknologi prøv bare at tænke

hvor meget vi har brugt de seneste fem år

hedder nanoteknologi en fysisk påvirkning som vi nu prøver

brugt en tiendedel af de samme ressourcer på de psykiske

stykke videre derfor har vi bedt om at vi

bedt om at vi ikke opfinder den dybe tallerken men bare lige rækker hånden over sundet og siger hold da op der er nogle der

hvis man regulerer håndfast laver en bekendtgørelse giver nogle pligter

at fungere så giver det prompte resultater

de folk der nu venter og ikke i første omgang gør det vi ved

tager et ansvar de folk der tror at vi skal vente til et udvalg er færdigt

lade tallene stige så flere bliver belastet af de her ting

flere må gå på arbejde og have det dårligere på vej hjem det lyder så flot når konservative og venstrefolk siger at ingen skal blive syge af at gå på arbejde nej det er jeg fuldstændig enig i men det kræver godt nok en handling hvis man skal nå

at starte på den her proces vi har jo ikke afvist at nedsætte et ekspertudvalg vi har sagt at vi vil afvise at ekspertudvalget skal være det eneste vi gør det er totalt afvist fra en række af de ansvarlige partier det er endda er blevet kaldt et stærkt initiativ fra

hundrede mennesker det er ikke tusind mennesker det ikke titusind mennesker der bliver belastet af det her det er firehundrede og tooghalvtredstusind mennesker

at i to tusind og tyve vil der være femhundrede og otteogfyrretusind som går på arbejde og er udsat for væsentlige psykiske belastninger og samtidig har en relativt høj grad af symptomer

flotte plan som blev lavet i to tusind og elleve kan risikere

ende som en total skandale i stedet for at forbedre arbejdsmiljøet med tyve procent

vil vi risikere at se at det bliver

men hvis man kigger på det utal af rapporter og undersøgelser der er lavet siden vi i arbejdsmiljøloven erkendte de psykiske

til både den her weekend og næste weekend og i næste weekend igen for alle

man taler mod bedre vidende når man siger

det der sker i øjeblikket er at det går den forkerte vej

er at der ingen stopklodser kommer ind på det

for der findes ingen lovgivningsmæssige stopklodser der er effektive nok arbejdstilsynet kan ikke gribe ind på det her område med de redskaber de har i øjeblikket arbejdsmiljøorganisationen kan ikke handle jeg synes at tålmodigheden næsten er grænseløs hos de folk der i øjeblikket sidder på flertallet jeg synes også kynismen kynismen når man ikke handler er helt ufattelig helt ufattelig det var venstres ordfører der sagde direkte at en femtedel af al

tænk på at vi bare lader det køre videre tænk på at vi ikke har handlet på det vi har haft og tænk på

det koster samfundet en femtedel

at vi på et år kan løse det hele men tænk hvis vi begyndte systematisk at nedbringe den femtedel af de syge mennesker så tror jeg der var nogle der ville juble ude på arbejdspladserne og sige hold da

et ansvarligt folketing nu er der nogle der mener hvad de siger og handler efter

hvordan en minister kan have is i maven og tålmodighed til at sige vi nedsætter et ekspertudvalg

nedsat endnu

være tre uger siden vi sidst snakkede om de her ting og det skal jo sandsynligvis arbejde et halvt til et helt år det er ikke ansvarligt herre minister der skal handles på det her og vi ved en række ting som kan gøres jeg vil slutte med at gentage de ting der kunne gøres og så kan dem der synes

det der skal gøres fortælle hvad der så skal gøres i stedet for arbejdsgiverne skal have pligter og regler der skal udarbejdes en bekendtgørelse som kan danne grundlag for den indsats der er arbejdstilsynet skal kunne gribe ind

vil sige en bekendtgørelse som minimum og en række vejledninger virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation skal handle og forebygge

en væsentlig bedre uddannelse før

det er ikke raketvidenskab det her er elementær viden som alle

lade endnu titusinder af mennesker blive syge

og for eksempel socialdemokratiet er jo at socialdemokratiet tager et ansvar sammen med de øvrige partier i forligskredsen vi tager et ansvar og siger at det her vil vi gøre noget ved

færdige løsninger jeg skal nok klare det på fem minutter så har vi ordnet det hele vi tager et ansvar

vi gør det her på en ordentlig måde det kan godt være at ordføreren synes at

rigtig kort tid jeg har en forventning om at det her arbejde bliver afsluttet så hurtigt som muligt og det tror jeg at mine kolleger i forligskredsen er enige med mig i

jeg godt anerkende

kan være andre end partierne i forligskredsen som har en interesse i det her spørgsmål så mit spørgsmål til enhedslistens ordfører

et udtryk for at enhedslisten ønsker at være en del af forligskredsen påtage sig et ansvar og deltage i de forhandlinger

at påpege når der er mangler tænk hvis der aldrig var nogen der påpegede at der var mangler og

skabe forbedringer i det her land tænk hvis ikke der var nogle fagforeninger og nogle aktive der råbte op og

skal være bedre vi vil gerne tage ansvar hvis det er at tage ansvar at påpege hvad der skal til og når vi

og få lov til at bidrage med den viden jeg har og jeg skal gerne gøre det sjette syvende og ottende gang hvis det

det er efter min mening det største ansvar at tage det der med at blive siddende bare fordi man skal sidde i en forligskreds har intet med ansvar at gøre det har lige så meget

og det er sket det er notorisk sket de sidste fem år at vi har forringet det psykiske arbejdsmiljø og det har socialdemokratiet

og hvis det kan virke attraktivt for herre leif lahn

at han skulle tage og invitere enhedslisten og sf til de næste forhandlinger når nu vi skal i gang

når vi alligevel gerne vil have en diskussion af det

arbejde i forhold til forhandlinger og i forhold til den måde

vi arbejder på over for ministrene og ministerierne men det påvirker også den

lovgivning der i sidste ende kommer ud og påvirker borgernes

på trods af at vi selvfølgelig anerkender at en regering har ret til at indrette sig som som den vil så jeg håber

for som det fremgår af regeringsgrundlaget

er regeringens vision et danmark i vækst fordi vækst og velstand er forudsætningen for velfærd

en del i det samlede billede oven på nogle udfordrende år i europa og i verden generelt

i danmark og det har selvfølgelig påvirket de politiske prioriteringer vi har løbende måttet træffe svære beslutninger som har været nødvendige for at sikre robustheden i dansk økonomi vi

tidligere vk regeringer har ført og her spiller finansministeriet jo en helt naturlig

og central rolle i forbindelse med at regeringen fører sin økonomiske politik det gælder under den nuværende regering så vel som under tidligere regeringer det skyldes den helt simple kendsgerning at det sådan set er finansministeriets ressortopgave så ja finansministeriet er centralt for min regering og har været det for mine tidligere regeringer

i danmark det er sådan at grundloven bygger på den ordning at regeringen er indrettet som et

ministerialsystem og ministerialsystemet indebærer helt grundlæggende at hver minister som forvaltningschef har en selvstændig kompetence og et selvstændigt ansvar inden for sit forvaltningsområde det indebærer også at politiske beslutninger på de enkelte ressortområder træffes af den ansvarlige minister og faktisk ikke af regeringen som kollegium som et billede på ministerialsystemet har det i den statsretlige litteratur været anført at den udøvende magt består af en række sideordnede pyramider med hver sin minister i spidsen og i anledningen af det her spørgsmål om finansministeriets rolle og indflydelse på andre ministerier giver det lidt mening lige at redegøre for de her ting

at jeg på linje med tidligere regeringer af princip ikke ønsker at udtale mig om spørgsmål som knytter sig til rent

hvordan regeringen internt tilrettelægger sit arbejde

er et anliggende for regeringen det vil jeg ikke komme nærmere ind på i dag men altså grundlovens ordning er den at det er statsministeren som udnævner ministrene og at regeringen udgøres af de ministre som statsministeren udnævner det indebærer jo så ikke at statsministeren er fuldstændig frit stillet med hensyn til udnævnelse af ministre

også af grundloven at der ikke forfatningsmæssigt kan udnævnes en regering som må forventes at blive mødt med et mistillidsvotum i folketinget omvendt behøver man ikke have støtte det er det der hedder negativ parlamentarisme grundloven indeholder ikke regler der nærmere fastlægger antallet af ministre eller de enkelte ministres arbejdsområder også kaldet ressort det er derimod efter grundloven op til statsministeren at fastlægge antallet af ministre og fordelingen af forvaltningsområderne mellem dem og da statsministerens kompetence følger direkte af grundloven

fastsætte antallet af ministre eller fordelingen af forvaltningsområderne mellem ministrene så det er altså op til den

tid siddende statsminister efter grundloven at bestemme hvilket ansvarsområde der skal høre under hver minister

hvilke sager for eksempel finansministeren involveres i og som jeg har været inde på

er det sådan set finansministerens opgave at være involveret i sager af betydning for regeringens politik

at understrege at det er en naturlig følge af den fordeling af kompetencerne som ministerialsystemet er udtryk for at politiske beslutninger ikke træffes af

som kollegium men derimod af den minister som er tillagt ressortansvar for et givet sagsområde det er desuden en naturlig følge at der ikke er nogen minister som har en overordnet kompetence i forhold til andre så præmissen i spørgsmålet

at finansministeriet skulle have indflydelse på samtlige ressortområder er

derfor ikke rigtig det er både formelt sådan og også reelt sådan

finansministeriet har sit ressort ligesom andre ministerier har

er grundlovens ordning den at folketinget har mulighed for at gøre et politisk ansvar gældende over for ministeren en minister kan således efter grundloven ikke fortsætte i sit virke hvis et flertal i folketinget har udtalt mistillid til vedkommende men når det er vigtigt at slå fast

der også er en retlig dimension af ministeransvaret der ligeledes udspringer af grundloven hver minister har ministeransvaret for sit ressortområde og kun sit ressortområde

forfatningsmæssige rammer for ministerialsystemet herunder det politiske og retlige ansvar som er forbundet hermed er ikke at give indtryk af at der ikke foregår nogen regeringskoordination

mellem ministerierne og mellem ministrene for det indgår som et helt naturligt led i at sidde i regering det gælder den nuværende sådan som jeg også tror det blev efterstræbt af den tidligere det er selvsagt

naturligt med koordinering når en regering består af flere partier som naturligvis ikke altid vil være enige om alle detaljer men der skal for eksempel også koordineres når regeringens politik vedrørende forhold som angår flere ministres ansvarsområder skal

ofte vil det jo være sådan at at politikken på andre ministres områder rækker ind over politikken på finansministerens

derfor vil finansministeren jo typisk være involveret i denne koordinering sådan er det nu engang på den måde er der i regeringen nogle ministre som har nogle tværgående opgaver ikke at det gør dem overordnede men de har tværgående opgaver det gælder ud over finansministeren for eksempel også justitsministeren og udenrigsministeren den løbende koordinering sker navnlig i forbindelse med ministermøder og i de forskellige regeringsudvalg som er nedsat herunder jo navnlig regeringens

den regeringsinterne koordination som finder sted rokker ikke ved at vi i danmark har et ministerialsystem som jeg allerede har redegjort for det er mit håb

denne min redegørelse for de forfatningsmæssige rammer for ministerialsystemet har bidraget til at skabe en større grad af klarhed således at vi kan punktere den myte der har dannet sig om at finansministeriet skulle have en særlig indflydelse på andre ministerområder det er som sagt efter min opfattelse ikke tilfældet tak

når vi alligevel synes det tilkommer

det påvirker vores demokratiske arbejde og indholdet af den lovgivning der i sidste ende

det er naturligvis regeringens ret at indrette sig som regeringen har lyst til inden for loven og grundlovens rammer jeg anerkender også det er finansministeriets rolle at sikre at der er styr på økonomien og budgetterne men igennem de sidste tyve år er der sket en magtforskydning og finansministeriet har fået stadig større magt

kunne være en højere grad af faglighed i

tidligere departementschefer der har udtalt sig om det her det

mit problem er når det kommer til at fylde alt for meget så bliver det som

dermed bliver de løsninger vi kan levere i forhold til de udfordringer og problemer som det moderne velfærdssamfund har i dag

departementschef i socialministeriet

ministre fra forskellige partier

politikere der er

eller som måske har været det men så også har siddet som ordfører

en form for social kontrol som er

der skal også rapporteres tilbage til finansministeren

har udviklet sig til detailstyring af forhandlingerne og ministeren og ministeriets rolle det er ikke kun departementschefer men også tidligere ministre som

har påpeget problemet sidstnævnte

har sagt det er blevet sværere at være minister og en af årsagerne er at finansministeriet i dag ned i detaljen blander sig i hvordan det enkelte ministerium bruger penge

skulle sikre at der samlet set er styr på økonomien at

at man ikke skal have udgiftsdrivende

helt konkrete fagpolitiske områder

skal detailstyres af finansministeriet synes jeg

demokratisk problem

af finansministeriet ligesom de indledende forhandlinger også foregår der indtil der ikke er

og som ikke engang koster ekstra penge men standardsvaret er at det skal man lige tilbage til finansministeriet med

for det er politiske beslutninger der

har dannet baggrund for at det er som i dag

været sådan de sidste

ens under skiftende regeringer så det er heller ikke en kritik af statsministeren

der er sket hvor vi er nogle der synes at

lige lovlig styrende jeg synes det er ærgerligt når man nogle gange ser en minister være

områder hvor man kan se på et fagministerium at at hvis

så vil man måske spare penge på sigt det vil være en investering

her og nu på grund af den styring der er

er egentlig baggrunden for debatten i dag

et forslag til vedtagelse op

folketinget konstaterer at det er den til enhver tid siddende regerings ansvar at tilrettelægge regeringens og

ministeriernes arbejde folketinget konstaterer at der igennem de seneste år er sket en betydelig centralisering af de politiske beslutninger specielt i finansministeriet frem for i de enkelte ressortministerier og at dette udfordrer både udviklingen af de politiske løsninger og den demokratiske legitimitet i beslutningerne folketinget opfordrer regeringen til at sikre et større spillerum for politisk udvikling mellem ressortministerier folketinget og borgerne i respekt

til enhver tid siddende regerings ret at nedsætte og fordele ressortministerierne efter hvad den anser

i socialdemokratiet er et godt princip statsministeriet varetager derfor opgaver i forbindelse med regeringsdannelse og udpegning af ministre som det bedst tjener den siddende regering det er et princip som vi i socialdemokratiet støtter det betyder også at det er den siddende statsministers ret at beslutte hvordan finansministeriet opererer

minde om at vi i danmark har negativ parlamentarisme så i yderste konsekvens

en regering hvis man finder regeringsførelsen helt uantagelig det er socialdemokratiets opfattelse at budgetstyring er afgørende for en ansvarlig økonomisk politik så de økonomiske rammer der er fastlagt respekteres og overholdes det er dog samtidig afgørende at der er plads til nytænkning og innovation i de enkelte ressortministerier

på vegne af socialdemokratiet dansk folkeparti venstre liberal alliance og konservative fremsætte

forslag til vedtagelse folketinget tager statsministerens redegørelse om de forfatningsmæssige rammer for ministerialsystemet som gælder for ministeriernes herunder finansministeriets virke til efterretning folketinget konstaterer endvidere at det naturligvis er vigtigt at de respektive ministerier til stadighed har rum for innovationsprocesser og nytænkning

ministre det er ikke andet end at vi har

se over flere årtier at der har været en udvikling som ikke er blå eller rød

i retning af at der er mere og mere der bliver

det er ikke en kritik af nogen embedsfolk det er

hen bare en påpegning af at det måske faktisk

vil have ordføreren til at forholde sig til det har ikke

at vælte en regering eller udtrykke mistillid

det substantielle i forhold til den

sig skal være sådan er det jo og sådan er det også rent grundlovsmæssigt så derfor er det jo sådan lidt en pseudodiskussion man kan godt have en opfattelse af

at finansministeren har for stor indflydelse men det er stadig væk sådan at hvis den

til enhver tid siddende statsminister og regering ønsker

nogle politiske valg man har truffet

uden at ville lave lovgivning eller vise mistillid til en regering det kan vi også godt gøre herinde i salen men

jeg synes vi har problemet i og med at det hele er koncentreret

ud fra finansministeriets økonomiske regnemodeller det betyder jo bla

udelukkende bliver anset for at være udgifter men ikke investeringer i mennesker som vi får tilbage også som penge

vil være med til at tage en diskussion om om vi har de rette regnemodeller og

tager højde for de ting vi også skal tage højde for så det ikke udelukkende er økonomisk vækst vi

for at være med til at forme politikken så det ikke alt sammen havner ovre i finansministeriet fordi finansministeriet helt klart bruger de værktøjer de har til rådighed vi har jo behov for at ressortministerierne kan bruge de værktøjer de har til rådighed og det tænker at socialdemokratiet må være

regering på på den måde

er helt op til den siddende statsminister at beslutte

ikke er noget som kommer os ved kan man sige meget forsimplet

statsministeren at afgøre hvordan ressortfordelingen skal være og det er det jo af den simple grund som der også

tre hvor finansministeriet er

en del af den udøvende magt med statsministeren i spidsen og hvor vi er en del af den lovgivende magt og derfor er det altså ikke op til os

hvordan og hvorledes man har indrettet sin regering

selvfølgelig også sagt at

er vigtigt at vi har et finansministerium

de overordnede økonomiske rammer og

altså at vi har et ministerium der kan vurdere om der er

for at vi bruger flere penge altså har et råderum

måske kan spare nogle penge for at et anden ministerium kan bruge nogle penge

set ganske sundt og fornuftigt at vi har et ministerium som er tovholder

ganske godt debatten er jo så om der

til politikudvikling i fagministerierne og det synes jeg sådan set selv personligt at

er nogle budgetrammer man skal overholde og at de

ikke ministerierne

om at det er et godt tiltag ja for i sidste ende er det jo

jeg sidder i skatteministeriet med et flertal i folketinget som siger at vi vil i den her retning

anden retning så bliver det jo som politikerne vil hvis vi holder fast

set ganske sundt selvfølgelig lytter vi til til fagkundskaben men det er trods alt i sidste ende politikerne der beslutter det

have ført igennem men overordnet set synes vi jo i

styrer politikudviklingen på de enkelte ressortområder jeg tror

at vi er på den anden side af en finanskrise hvor vi blandt andet

budgetlov altså at der er kommet meget mere fokus på

enkelt styrelse og hver enkelt offentlig institution skal overholde de budgetrammer de får og det gør jo at

skrider men det gør også at man nok kommer til at føle

der sidder og styrer tingene

i ministerierne og ikke i folketinget

at man tog mere tilbage til folketinget og at arbejde med politikudvikling her for

med sfs ordfører i skatteudvalget hvor vi har haft en arbejdsgruppe hvor vi så selv gik i dybden med nogle ting tog på studieture og undersøgte en masse ting

set gerne ville have ført ud i livet efterfølgende selvfølgelig i samarbejde med fagfolkene også i ministerierne så man

diskuteret hvor politikudvikling generelt skal ske henne og ikke hvilket

det er trods alt op til statsministeren

styr på det

at konkret indhold i

synes er problematisk

tid siddende statsminister at arrangere hvordan man vil have sin ressortfordeling og hvor meget man synes

skal styre og

synes at det er vigtigt med en økonomisk

enig i men det er jo vi kan blande os i som folketing så jeg ved

skulle styre mindre eller

rammer eller hvordan skulle vi vedtage det

bare ikke i vores beslutningskompetencer her i folketinget er noget den udøvende magt står for

jeg synes egentlig der foregår meget politikudvikling i skatteministeriet

at sf siger de de er enige i men min egen erfaring

vi har okay og rimelige tøjler til at lave noget politik på mange områder

er

regeringskontorerne at man kan sætte ord på det forhold som man tilsyneladende havde til daværende finansminister herre bjarne corydon

til statsministeren for en grundig lektion i statskundskab

redegørelsen for de forfatningsmæssige rammer for ministerialsystemet jeg jeg vil

bestræbe mig på at gøre mit indspark i debatten ganske kort dels fordi de centrale elementer i debatten allerede er fremført

er rimelig ligefrem hver enkelt minister har som forvaltningschef for sit ministerium en selvstændig kompetence og et selvstændigt

der er ikke nogen minister som er overordnet i forhold til de øvrige ministre

er ikke nogen der er mere lige end andre i forhold til

er det selvsagt et ressort som kræver ministerens koordinering med de øvrige ministre i

jo med at koste penge og sådan gælder det på tværs af ansvarsområderne og derfor

finansministeren er involveret i den koordination al den stund at det er finansministeren der sidder på pengekassen således som som statsministeren har

at

har været over mange år så

skoene andet end at sige at det altså er en udvikling vi har

nitten halvfemserne

andre uddannelsesområder på det grønne område

vil jeg sådan set gerne holde fast i og det betyder jo

så er op til regeringen med statsministeren i spidsen at finde ud af hvordan

mest hensigtsmæssigt

men lige i øjeblikket er det altså den siddende statsminister

straffe og alt muligt andet

så at sige og vi skal selvfølgelig passe på at vi ikke overskrider

egentlig også bare det der var debatten i dag foregår det på den mest optimale måde der kan jeg så forstå på ordføreren at det

end tidligere ser hvordan det ministerium dirigerer og dominerer skiftende regeringers politiske arbejde

finansministeriet ofte nærmest optræder som en slags kontrollant af de øvrige ministerier og

det skyldes til dels den økonomistyring som følger af budgetloven som vi fra enhedslistens

side synes er forkert for stram og lægger nogle unødvendige rammer ned over for eksempel kommunernes økonomi men det skyldes jo også en

det skaber jo en homogen tilgang til udviklingen af politiske udspil

andre mulige synsvinkler og tilgange

tidligere departementschef i socialministeriet som har haft fire

satspuljeforhandlingerne har der var simpelt hen en person fra finansministeriet som sad og fulgte forhandlingerne og rapporterede frem og tilbage vedkommende var også med når vi sad i det relativt fortrolige rum med ministeren og ligesom skulle finde en landingsbane det gjorde vi aldrig uden at finansministeriet var med det har været dybt problematisk at en fuldmægtig eller specialkonsulent fra finansministeriet i realiteten har siddet og defineret

også mener at finansministeriet blander sig i meget han skriver

dag ned i detaljen blander sig i hvordan det enkelte ministerium bruger penge det sagde han i oktober til kristeligt dagblad

igennem de senere år har opfattet skat som en

ville man se på hvilke udgifter man havde til medarbejdere og så ville man se på hvor mange

penge de her medarbejdere kradsede ind der er ingen tvivl om at den måde finansministeriet har ageret på og den måde som en relativt lille

udslagsgivende for hvordan også skiftende ministre har valgt at håndtere

jo også en sag hvor statsministeren dengang ikke var statsminister men statsministeren var indenrigsminister og stod i spidsen for strukturreformen som

resulterede i den skandale som vi

man benytter opererer med med nogle beregningsmåder som der er

meget store spørgsmålstegn ved af blandt andet

til statskassen hvis man valgte at sænke registreringsafgiften på luksusbiler

hvor mange penge der vil komme ind hvis man sænker topskatten men

gud hjælpe mig også de beregningsmetoder når man skal finde ud af hvordan regnestykket ser ud når man vælger at sænke registreringsafgiften på luksusbiler

med et hul i kassen og hvem skal så betale hvis vi kender de blå partier

det jo som sædvanlig de syge de arbejdsløse de handicappede og dem der har

det er jo en uansvarlig økonomisk politik man på den måde fører

den mest oplagte løsning når vi netop

snakker om finansministeriet og finansministeriets

at lave et økonomisk sekretariat

som har lavet nogle virkelig gode rapporter og har opsamlet eksisterende viden om

den manglende dokumentation for at de arbejdsmarkeds og udbudsreformer som har ført forringelser med sig for eksempel

for dagpengemodtagere skulle have den effekt

siger at det hænger sådan sammen og derfor hviler de reformer på et tyndt grundlag det

jo også noget som folketingets økonomer har spillet en rolle i

samle dokumentation og forskning i forhold til at udfordre finansministeriets regnemaskine som hviler på et meget tyndt grundlag

men også politisk i forhold til statens finanser jeg tror vi

alle mulige dejlige ting uden tanke

hvis ikke en selv også skal finansiere det

nogle partier

virkeligheden så er jo altså en illusion for i den rigtige verden

der hvor ansvaret bor skal pengene passe punktum

i købet forvalter andre menneskers penge

heller ikke noget mærkeligt i at finansministeriet er et centralt ministerium

jeg ville være bekymret hvis finansministeren ikke var optaget af hvad forskellige initiativer i de forskellige andre ministerier koster og så er det

set meget godt at have et hus hvor vi ved at man holder af det

med at regne efter gængse metoder tak til statsministeren for redegørelsen

hvordan det ministerielle system er bygget op i henhold til grundloven jeg tror det er vældig sundt for os alle sammen indimellem at få sat de principper på plads

jo egentlig bare at sige at det er og må være op til den enkelte minister at

at styring på økonomien fra finansministeriets side og at det

finansministeriets rolle at sikre at budgetterne bliver overholdt

hvor miljøpolitik bliver formuleret

et uddannelsesudspil eller hvad det nu kan være et børneudspil og så finder man pengene

andre ministerier kommer fra

vedkommende som er minister for et ministerium og dermed jo politisk

hus selv ligesom må sætte sig i scene

stærk politiker eller ej og det tror jeg egentlig ikke er

uanset hvem der sidder for bordenden

så kan man have forskellige ønsker

til hvad satspuljemidlerne skal bruges på det giver jo ingen mening at

skal detailstyres fra et finansministerium som ikke nødvendigvis har nogen som helst socialfaglig indsigt er ordføreren enig i det eksemplet er

mange penge der er så burde det da

man kan det vil den enkelte politiker jeg tror det er derfor vi

med de holdninger

og så handler det om og det er egentlig ligegyldigt om man er minister eller

helt tredje eller formand for cykelklubben at man øver den indflydelse

et problem at finansministeriet har en regnemaskine som siger at mange flere vil arbejde og mange flere vil arbejde længere meget mere end der er dokumentation for

det betyder jo at man har en regnemaskine som hviler på et utrolig usikkert grundlag og hvis det så i virkeligheden betyder at folk ikke arbejder så meget længere som finansministeriets regnemaskine tror

i sidste ende være et hul i kassen og så passer pengene jo ikke og hvem skal så betale så det her er

at der er en regnemaskine som som regner forkert

på et meget problematisk grundlag men det handler også om at vi bør kunne have en diskussion

det handler også om hvad vi kan gøre her hos den lovgivende magt så anerkender ordføreren ikke at hvis man har en regnemaskine som regner på et meget usikkert grundlag så ender det med at der er et hul i kassen og så passer

er meget godt også for en sober og saglig debat om den økonomiske politik

mangler penge i kassen

så er det vigtigt at når vi snakker om finansministeriets indflydelse at

med en regnemaskine som er meget definerende for forhandlinger der foregår for eksempel i forbindelse med finanslovsforhandlinger så derfor er den diskussion selvfølgelig fuldstændig central også når folketingets økonomer jo i en rapport som de lavede for cirka en år siden lige inden sommerpausen skriver skriver konklusionen er at der ikke eksisterer nyere empiriske studier der understøtter beregninger af forventede

de tiltag der bliver lavet i andre ressortministerier lad os tage socialministeriet hvis der bliver lavet indsatser for børn som vi ved har en langsigtet effekt så børnene vokser op får en uddannelse så ved vi at det at de får en uddannelse gør at de har større chance for at komme

det har altså en langsigtet positiv effekt det kan finansministeriet ikke tage højde for fordi det tilskriver deres regnemodeller ikke

får lov til at definere så meget af vores politik fordi det hele

end man gør i finansministeriet

er

vi kun kan regne på en metode så det er det kortsigtede nu og her vi kan regne på vi kan ikke regne

når finansministeriet sidder med nøglerne i hånden

få regnet på hvad det så koster

for de danskere som går på arbejde betaler skat og finansierer alle vores gode ideer

skal ikke herske nogen tvivl om at alternativet ønsker bæredygtighed på alle tre bundlinjer både den økonomiske

finansministeriet har sikret sin indflydelse

den snævre økonomiske tankegang i finansministeriet betyder

prioriteres på både den sociale og den miljømæssige bundlinje

opgave er at sikre at der er balance på den økonomiske bundlinje og det

vi har behov for ligesom at prøve at fremskrive hvad der vil ske hvis vi gør sådan og sådan

som selv inden for den økonomiske logik er meget forsimplede

perfekte maskiner som kan forudse alt og dermed

investere i materielle ting men ikke i mennesker man investerer i mursten og motorveje

har nedsat en arbejdsgruppe som skal kigge nærmere på antagelsen om at mennesker ikke er perfekte maskiner det er godt men problemet

med den arbejdsgruppe der er nedsat er at den kun lige ridser lidt i overfladen

kommer nemlig ikke til at se på de negative effekter af fattigdom den kommer ikke til at se på de positive effekter af uddannelse den kommer ikke til at se på konsekvenserne af at forurening ødelægger vores klima og miljø

finansministeriets logik til at vi investerer for meget i mursten og for lidt i mennesker at vi investerer for meget i motorveje og for lidt i miljø og at vi investerer for meget i nutiden

den økonomiske tænkning som hersker i finansministeriet er blevet kaldt både neoliberal og neoklassisk eller man har brugt ordet konkurrencestat men ligegyldigt hvad man kalder den så er det centrale at den tager udgangspunkt i at mennesker er egoistiske og kun fokuserer på deres

glemmer man jo at mennesker er moralske og sociale væsener som bekymrer sig om andre og gerne vil arbejde problemet er at hvis man som finansministeriet og via regnemodellerne kun tænker på mennesker som egoistiske og selvoptagede

ikke på at de arbejdsløse gerne vil arbejde man sørger for via økonomiske incitamenter

at sige at når de har fået flygtningestatus så skal vi selvfølgelig

man heller ikke stoler på at offentligt ansatte ønsker at gøre deres arbejde så godt som muligt så vælger man at kontrollere dem og dermed går arbejdstiden

logik også begyndt at diktere miljøpolitikken så den økonomiske bundlinje bliver sat over den miljømæssige bundlinje og det er på den bekostning at man har sløjfet psoen

skal betale mest for den grønne omstilling på den bekostning

har man indgået en aftale om elbiler som har sat elbilsalget fuldstændig i stå og på den bekostning

også indgået en ny aftale om nordsøen hvor man har besluttet sig for at hive endnu mere olie op af undergrunden selv om vi ved at firs procent af verdens fossile reserver faktisk skal blive i jorden hvis vi skal holde os inden for den to gradersmålsætning som danmark

baseret på kritisable forudsigelser om oliepriserne

en meget mere bred tilgang til økonomi og samfund og derfor

tre bundlinjer og ikke én

arbejder med den økonomiske bundlinje skal stoppe med at se den sociale bundlinje og den miljømæssige bundlinje som

modspillere og i stedet for begynde at se dem som

det er snarere de andre ministeriers ressortområder og bundlinjer som skal tænkes ind i finansministeriet og på den måde mener vi at vi

vigtigt skridt imod et mere empatisk samfund et mere fremsynet samfund og at vi får bevæget os fra at være en konkurrencestat

mange har været med til at træffe

den bedre og mere legitim den bliver mere accepteret i det samfund hvor den skal gælde

et ord indført kan være med til at præge en debat

derfor er det en vigtig debat som sf rejser i dag

hos nogle få med den ulempe at

hvor min kollega herre martin lidegaard og en tidligere departementschef i i det der dengang hed integrations og socialministeriet var inde og debattere det her emne herre martin lidegaard kunne fortælle at da han som klimaminister i et svar til folketinget gerne ville kalde

det rettet af finansministeriet tre gange

tidligere departementschef kunne fortælle at

styrede økonomien i de projekter integrations

også styre hvilke projekter det var dermed var politikudviklingen af integrationspolitikken altså blevet flyttet over i finansministeriet følte han

er enormt vigtigt at der er styr på økonomien og derfor skal der være et stærkt finansministerium det var vi også selv med til at

at finansministeriet blander sig

hvad beløbet skal gå til derfor synes vi det er en vigtig debat som jo så starter her og tror jeg kører videre i samfundet og også

vi igen skulle deltage i en regering hvordan sørger vi for at få decentraliseret beslutningerne sådan sådan at borgerne og virksomhederne har større adgang til at kunne få

en liberal dagsorden og derfor er vi lidt triste over at regeringen ikke tager mere vel imod den her diskussion men men den kommer

har jeg da med interesse lyttet til nogle af de eksempler der

til dommer over altså der må jo have været rigtige mennesker bagved af kød og blod

af kød og blod en klimaminister bagved af kød og blod en undervisningsminister bagved af kød og blod og hvis man har forladt regeringen

man ikke har haft nok gennemslag ja

ikke bare sagde ja til spørgsmålet vurderer at det er hensigtsmæssigt at

har så stor indflydelse som det har på samtlige politiske ressortområder

det fordi jeg synes at et ja ville efterlade indtrykket af

forholder sig og og det er ikke det billede jeg selv har efter at have været fagminister i ja hvad syv år finansminister i et par år og statsminister i en

slet ikke genkende det der billede af at konkret politik skolepolitik klimapolitik og hvad der ellers

er noget der der udformes af yngstefuldmægtige ovre i

vi som hvis jeg må bruge udtrykket branche altså os politikere gør os lidt for små

om at nogle ministerier har for stor en indflydelse altså vi er politikere regeringen består af ministre politikere

systemerne der har magten det er politikerne der har magten det det er mit ansvar som statsminister at føre en regering der sætter regeringens politik igennem til det har jeg så en række ministre der hver især har et ressort og jeg har så lavet

koordinering

regeringens ansvar

det viser sig også når man lytter til debatten at den i virkeligheden handler nok så meget om nogle andre ting

fru josephine fock sagde det jo ret direkte i virkeligheden og det er en fair nok diskussion og den kan man tage det

det er ikke det forespørgslen handler om forespørgslen handler om hvorvidt finansministeriet har

statsminister i hvert fald være noget bekymret

man slap alting helt fri

man sidde de steder hvor man bruger pengene og og regne dem lidt til den anden side ved at sige det kan godt være at det ser ud som en udgift men de kommer nok ind igen

man sidde de steder hvor man driver statens indtægter ind for eksempel i skatteministeriet og lave nogle spændende skattereformer fordi man regnede med nogle enorme dynamiske effekter

man hurtigt komme til at bruge for mange penge det ene sted og kræve for få ind det andet sted altså det bør nødvendigvis være sådan at der er en ensartethed i den måde man vejer tingene af på

det er også en diskussion uden at jeg skal gå for meget i detaljer med det som vi i sagens natur også fører i regeringen

som jeg tror andre regeringer også har gjort det over tid altså hvad det præcis er for lovmodeller og andet

en fair nok diskussion men men vi kan ikke have

christensen læste op på vegne af partier der udgør et flertal og med det vil

jeg bare understrege igen af den nuværende regering eller den nuværende statsminister

kritik

som nogle har sat dem til i finansministeriet for det

altså ikke bare være ingenting og jeg

for mig forekommer det meget meget fornuftigt at vi når vi har forhandlinger der

regeringens prioriteringer

det økonomiske rum der er til rådighed fyldes ud eller ikke fyldes ud

har sikret os at vi har en mulighed for tværgående at følge med i hvordan brikkerne falder på plads er det at finansministeriet tiltager sig kompetence eller er det at vi har sat tingene op på en måde hvor vi har en mulighed for at

en tværgående koordination i sidste ende er det mit ansvar så det kan jo ikke ende i at man ikke er tilfreds med tingene som de sker men vil kritisere nogen

en nullitet

gå i detaljer med hvordan min regering arbejder

det var

en specifik kritik rettet mod den nuværende statsminister for det er noget vi har kunnet se blive overleveret fra

hvis statsministeren synes det er et problem og det kan jeg så forstå

initiativer og så videre fra de enkelte ressortministerier

jeg anerkender selvfølgelig også fuldstændig statsministerens ret til

de er med til at påvirke de forhandlinger

ved ikke helt om om det bare er en kommentar til statsministeren men jeg kunne nu alligevel godt tænke mig at høre hans refleksion

så ville vi få et helt andet sæt resultater men men det er jo ikke rigtigt

sidder jo i den samme regering og regeringen fører

diskussion om det kan man sikkert tage en fagøkonomisk diskussion om den kører også løbende til alle tider jeg tror også at alle regeringer til alle tider på de indre linjer har en diskussion om om

vil jeg tro at det til alle tider kribler i fingrene

gøre arbejdet overkommeligt så hvis man kunne regne på en måde hvor pengene rakte længere

ville det være være en dejlig ting og hvis man kunne regne på en måde hvor skattelettelser ikke kostede noget

en dejlig ting så den diskussion skal der da være plads til men det kan jo aldrig føre derhen at en regering ligesom kan sige vi vejer tingene af på forskellige vægte afhængigt af om vi vejer det ene eller

tredje ministerium der bliver regeringen da nødt til kollektivt at bekende sig

en metode og det er derfor

nogle af de forhandlinger som alternativet er blevet inviteret med til er startet i finansministeriet og i hvert fald på nogle områder hvor jeg har fået oplyst

det er nyt at det starter der for eksempel kan jeg nævne at politiforliget startede i finansministeriet

have sine tanker om hvordan kan det være det starter i finansministeriet et er der bliver givet en ramme til et ressortministerium men det er da

bemærkelsesværdigt at det er finansministeriet

jeg er ansvarlig for det er mit prærogativ og det er

man anerkender her i dag at fordele ressortområderne mellem de her

ministre ligesom jeg jo også er ansvarlig for at sørge for at vi har det forhandlingssetup som vi nu synes er befordrende i forhold til at sikre regeringens tværgående prioriteter det kan man være uenig

lægge det hen i en skuffe der hedder at her er der et ministerium altså nogle embedsmænd der har fået for stor systemisk indflydelse

forringelser eller reformer de senere år som jo for

mellem det man får ved at være i arbejde og det man får ved ikke at være i arbejde så vil der komme flere i arbejde og når man så kan se at den antagelse er der faktisk

folketingets økonomer jo

en rapport fra januar hvor konstaterer at det er svært at sige om præcist om præcist de beregnede effekter af de seneste skattereformer og reformer på overførselsområdet vil indtræffe i praksis så har vi da et problem når vi har

som betyder så meget men som hviler på et ekstremt tyndt grundlag er statsministeren ikke enig i at det er vigtigt at hvis vi har

ikke hvile på et meget

som går op imod det der er regeringens og i øvrigt også den tidligere regerings synspunkt nemlig at udbudsreformer har en effekt fuld respekt for det men altså det rokker jo

den her regering regering står

på mål for den lovgivning folketinget har vedtaget med budgetlov og andet

er større end hvis man ikke havde budgetlov og andet og den her regering står

også på mål for at de lovmodeller og andet der ligger til grund for

få til at gå væk ved at sige

så ikke bare beslutte os for at vi laver et andet organisatorisk

sådan at man rundtomkring i de forskellige ministerier kunne se bort fra de her modeller

havde forventet at mellem to tusind og fire tusind årligt ville ryge ud af dagpengesystemet vi så at det så blev langt over tredivetusind og vi ser at tusindvis af mennesker stadig væk

eneste år ryger ud af dagpengesystemet

der bygger på nogle helt forkerte forudsætninger og finansministeriet

spiller jo en helt central rolle her

præmissen der tegnes altså et billede af et ministerium

har en tværgående opgave ligesom en række andre ministre

en opgave som giver noget

må det jo være så forsøger herre rune

en anden debat der handler om hvorvidt de metoder vi så bruger

men det er bare en anden debat

jo se at regeringen selv har taget noget af det til sig man kan jo se i regeringsgrundlaget at der er sat et arbejde i gang med at kvalitetssikre nogle af de regnemetoder

er en debat der bærer præg af at vi gør os selv for små i forhold til hvem vi er over

i forhandlingsforløb om hvad setuppet

se hvordan man disponerer råderummet og andet er jo politiske beslutninger der er truffet af ministre for tiden

gøre det til en systemisk diskussion om at der skulle være nogle fuldmægtige i et bestemt ministerium der har fået for meget indflydelse

set bare det jeg anfægter lidt jeg synes det er at skyde

ved siden af jeg vil gerne vedstå mig at jeg er statsminister for en regering der

meget vægt på at vi har en sund offentlig økonomi at vi passer på pengene

indtægter og udgifter modsvares af hinanden at der er genkendelighed i den måde vi fører politik på at vi ikke har nogen værdier i ét ministerium og nogle helt andre i et andet at vi ikke forfølger ét mål i ét ministerium

hvis man ved at man ikke kan komme igennem med det hos finansministeren

en afmagt hvor man ikke rigtig

for det og hvor man accepterer tingenes tilstand i højere grad end hvis man kunne se at

man havde bag sig at det var rammerne man fik fra

finansministeren og så stod man som minister

mit spørgsmål er bare kan der komme et tidspunkt hvor man som leder kommer til at lave for skarp en

for at det der kommer nedefra rent faktisk

grad af indflydelse i et ministerium

i det her folkestyre så jeg tror også diskussionen vil fortsætte

uanset om den har den ene

selv synes er det vigtigste i hele verden det synes

at på nogle konkrete embedsmænd det

ikke det diskussionen har handlet om at vi over tid har

de regeringsbærende partier som de kalder sig selv ikke sætter spørgsmålstegn ved

ærgerligt

at statsministeren mødte frem og tak for debatten

det er en pligtopgave det må og skal vi rette op på et af de store problemer der har været i vores skattesystem i en årrække er problemerne med fejlbehæftede ejendomsvurderinger faktisk så problematiske at den tidligere regering tilbage i to tusind og tretten måtte beslutte at suspendere systemet og videreføre vurderingerne indtil et nyt system var på plads

er en betydelig skattekilde der giver godt fyrre milliard kroner om året i skatteindtægter til at drive vores velfærdssamfund for

det er jo helt uholdbart at vi har været i en situation hvor grundlaget for skattebetalingen har været så upræcis

og hvor det ikke har været muligt at klage over ejendomsvurderingen og

måde lidt mærkeligt at folk tilsyneladende i danmark bare vænnede sig til

meget stort problem og ikke

så jeg glæder mig blandt mange andre tror jeg over at et bredt flertal af folketingets partier i november to tusind og seksten indgik aftalen om et nyt og langt mere retvisende og gennemskueligt ejendomsvurderingssystem en større skade på soklen til vores skattesystem bliver nu udbedret inden det går helt galt til gavn for alle der på en eller anden måde betaler ejendomsskat og det er jo langt de fleste af os og til gavn for retssikkerheden på skatteområdet oven på det gennemføres så en ny boligbeskatning som der som bekendt er blevet indgået aftale om for en uge siden

ikke behandle i dag men det hører med til billedet af at der bliver skabt ordnede forhold forudsigelighed og tryghed omkring ejendomsbeskatningen og boligejernes økonomi det er vi glade for som socialdemokrater lovforslagenes omfang afspejler at det er et større maskineri vi arbejder med her men tilsammen skaber de altså de lovgivningsmæssige rammer for videreudviklingen af det nye vurderingssystem der vil blive mere træfsikkert gennemskueligt og

nogle nedslagspunkter i forslagene starter altså med træfsikkerheden vurderingen af huse og ejendomme er ikke en eksakt videnskab der vil altid være et element af skøn i forhold til hvad der er den helt rigtige pris for et hus eller en ejendom og når først

sælger skal finde en køber kan der jo være alle mulige forhold der gør sig gældende som som gør at et bestemt hus eller lejlighed

bliver solgt lidt anderledes end måske lige skulle skulle tro så der er ikke på den måde en eksakt pris men med det nye system baseret på faktiske handelspriser i et område forbedres træfsikkerheden mærkbart der indføres en vurderingsnorm en usikkerhedsmargin på

som vurderingen skal ligge inden for ejeren får mulighed for at komme med supplerende oplysninger om ejendommen som vil bidrage til præcisionen i vurderingen med forslaget bliver der også lagt grunden for mere ensartede vurderinger det nye system vil give en langt større ensartethed og sikre at ejendomsejerne får en bedre indsigt i hvordan vurderingen af deres ejendom er foretaget til det formål indføres en

deklarationsprocedure så man kan se hvilke oplysninger der har betydning for vurderingen af ens ejendom

for at supplere med nye oplysninger før vurderingen foretages

skal vurderingen af et hus fremover kunne begrundes og forklares for den enkelte ejer og være væsentlig mere gennemsigtigt end i dag og det er også positivt forslaget tager også fat på et af de åbenlyse problemer som det gamle system har efterladt nemlig at der er boligejere der har betalt for meget i skat fordi vurderingerne har været forkerte og altså jo så er blevet videreført i en årrække med forslaget her får dem der har betalt skat af en for høj vurdering automatisk betalt det for meget betalte skat tilbage med et procenttillæg og det er kun rimeligt ikke mindst på socialdemokratiets foranledning og også andre partier

er det også besluttet at lave en tilbagebetalingsordning for lejere og andelshavere så præcis som det nu kan lade sig gøre tilbagebetaling vil typisk ske i landdistrikter og i mindre byer hvor vurderingerne har været

til landbrug blandt andet er der jo en en forenkling som ligger i lovforslaget hvor man kan lave en fremskrivning af grundenes værdi i høringsfasen er der så kommet et ekstra element med som regeringen har ønsket omkring en ekstra fem procentsnedsættelse

præcis hvordan den bekendtgørelse ministeren udsteder for at

og der er det altså som sagt vigtigt for os at fastholde et lægmandselement og en

forståelse for lokale forhold det fastslås også at det koster tusind kroner

det er vigtigt at få sagt at der altså så er en deklarationsprocedure

en større træfsikkerhed i systemet generelt

og forhåbentlig et mindre behov for

om der er dimensionering til at håndtere de klager der vil være men

kan blive et mindre klageniveau ikke desto mindre er der en opgave i

at borgerne stoler på det og at systemet kommer til at fungere så godt

stole på det herudover foreslås initiativer der skal højne kvaliteten af behandlingen af klagerne

også almennyttige boligejendomme og andelsboliger i to tusind og nitten med lovforslagene sikrer vi de lovgivningsmæssige rammer der skal til for at vi nu kan etablere et vurderingssystem der skal give mere retvisende vurderinger end hidtil og som altså bliver en solid basis for at opkræve de godt to og fyrre milliard

borgere og virksomheder årligt betaler i ejendomsskatter

folketinget løser i den her valgperiode det har altså som sagt været helt uholdbart at vurderingen af fast ejendom var så ukorrekt og siden hen måtte helt suspenderes det er kun godt og retfærdigt at vi nu

på vi er som det fremgår

i august to tusind og tretten

nogle var for høje og nogle var for lave og der oplevelse af at selv ens huse blev vurderet

det var naturligvis ikke holdbart og derfor

efter et valg eller om to valg det handler som sagt om nye ejendomsvurderinger

bliver vurderet mere præcist bliver fastlagt her

stigende vurderinger og andre vil opleve at der kommer faldende vurderinger de stigende vurderinger vil typisk være i de større byer og i hovedstadsområdet hvor

vurderinger typisk vil være i landdistrikterne der

en lavere vurdering betyder det så også at man før har betalt for meget i boligskat og

sagt af den foregående ordfører at med det her lovforslag sikrer vi også at de boligejere der har betalt for meget

tilbage og det er selvfølgelig

det afgørende ved det

en vurdering som nogenlunde rammer inden

man tror man kan få for sit hus

med den lovgivning vi har lavet

et forsigtighedsprincip på tyve procent det betyder at har man

så også betaler skat af et mindre beløb

vi har fået at vide under forhandlingerne at cirka halvfjerds procent af

også være nogle boliger som bliver manuelt vurderet fremadrettet

fordi det kan være svært at vurdere dem hvis der

meget speciel ejendom som et slot eller andre ting en vigtig ting i

her lovforslag lovforslag synes jeg er det som hedder deklarationsprocessen altså hvor der bliver en

ud hvor man kan se hvad der danner grundlag for den vurdering

ikke er taget hensyn til det tror jeg faktisk

supergodt både for at give et bedre indblik i hvordan

det kan tage toppen af behovet for at klage

måske ligger tæt på en vindmølle eller andre ting som man nu ikke ved

dermed også vurderingen

er at det bliver let at forstå jeg tror de fleste

ikke kan finde hoved og hale i hvordan man kommer frem til

det er simpelt hen umuligt for en ganske

dansker at gennemskue jeg tror det er afgørende

at huset ligger fra vand eller

brugt de rigtige data til at komme til det mest kvalificerede

vi får nogle fagfolk med ind i det som skal

halvtreds procent af medlemmerne

fagligheden men vi synes det er vigtigt at der stadig væk er en form for

lokalkendskab som jo også er afgørende altså

inddelingen i kredse hvor store skal de være

anden at sige at der stadig væk er en lokal repræsentation

måske være mindre kredse det synes vi også er værd at få kigget nærmere på

er en lille ting som også er med i lovforslaget

en lokalplan altså grundlaget for hvad

til centerformål jamen så grund meget mere værd og så sad boligejeren med

var en anden benyttelsesgrad

for den her stigning i grundskylden

at man kan sidde der i mange år og at der så kommer nogle udefra med en ændret lokalplan kan den boligejer jo ikke gøres ansvarlig for

som har krævet en gennemgribende løsning det er efterhånden længe siden vi blev bekendt med at det nuværende system ikke udregner

vurderingerne helt korrekt rigsrevisionen påpegede allerede i to tusind og tretten at der var ikke så små problemer med ejendomsvurderingerne systemet er helt enkelt forældet og

gjort opmærksom på dengang men det valgte den daværende regering at

da den overtog ansvaret i to tusind

sikre et så bredt flertal og også en stor anerkendelse for det

liberal alliance konservative folkeparti socialdemokratiet dansk folkeparti og det radikale venstre er med til at tage ansvar

helt afgørende at vi har en bred og solid politisk aftale om det her

vurderingssystem betyder for nogle at de indtil nu har betalt for meget i skat og de skal selvfølgelig have pengene tilbage naturligvis skal vi ikke beholde folks penge i statskassen hvis ikke de hører til der

er tilbagebetalingsordningen også en del

skatteborgerne bøde for at systemet ikke har fungeret derfor kommer vi ikke til at bede dem der har betalt for lidt hvor det ikke er deres egen skyld

de har betalt for lidt med forslaget om

vurderingsankenævn sikrer vi at vi fremover får en mere effektiv og ordentlig klagestruktur det har heller ikke indtil videre været godt nok den nye klagestruktur

skal blandt andet bidrage til at genoprette tilliden til

det offentlige ejendomsvurderingssystem og de nye vurderingsankenævn vil fortsat have en lægmandsinstans som vi kender det i dag og den vil blive suppleret med fagfolk fra ejendomsmæglerbranchen det sker for at imødekomme den kritik der har været rejst om en manglende faglighed i vurderingsankenævnene den nye vurderingsnorm indeholder også et forsigtighedsprincip som også skal være med til at holde hånden under

der vil altid være en vis usikkerhed forbundet med en vurdering er derfor man kalder det en vurdering og det skal ikke komme boligejerne til last derfor foreslås et spænd på

vurderingen af ejendomme og grunde før skatten bliver beregnet vi er i fællesskab kommet frem til mange rigtig gode tiltag de her to nye lovgivninger er vigtige elementer i et meget meget afgørende arbejde

at genopbygge tilliden til skat

stemmer venstre naturligvis for lovforslagene og jeg skal hilse fra vores kollega fra det konservative folkeparti og sige at det gør de også han har desværre været forhindret i

den eneste måde man kan opgøre et hus reelle værdi på

ved at sælge det og det er trods alt en meget billig os alle sammen om lige

forskellige elementer

de ting som gør at vi er kritiske over for for lovforslagene som selvfølgelig også skal ses i sammenhæng med den boligskatteaftale som er blevet indgået her

som så skal afspejle den usikkerhed der er

har vi den holdning at vi synes at det er alt for stort vores grundlæggende holdning er at

lave et vurderingssystem som i udgangspunktet er præcist og at man derudover muliggør en rigtig god klageadgang

for os at se så synes vi

for landbrugs og skovejendomme foreslås en videreførelse af de nuværende vurderinger efter den såkaldte bondegårdsregel

i praksis at landbrugsjord vurderes til et langt lavere beløb end jordens faktiske handelsværdi det skyldes jo ikke primært bondegårdsreglen i sig selv idet denne bortset fra ordlyden om den middelstore bondegård grundlæggende er baseret på at skulle ramme de aktuelle handelspriser de lave vurderinger skyldes derimod at ansættelser efter bondegårdsreglen siden nitten to og halvfems er blevet foretaget i form af fremskrivninger af hektarprisen og de fremskrivninger har været meget forsigtige og resultatet er derfor at vurderingerne efter bondegårdsreglen kun

hvad provenuet ville være hvis man så at sige afskaffede bondegårdsreglen og vi snakker om et beløb på omkring en milliard kroner om året som kunne bruges til at finansiere

foreslås det at der etableres tilbagebetalingsordninger

ejerboliger og erhverv som skal sikre at ejendomsejere der

en for høj vurdering automatisk får tilbagebetalt skatten og det er selvfølgelig fuldstændig logisk at man hvis man har betalt for meget i skat

støtte samlet set ser vi vi gerne

vi ganske utilfredse med at man fastholder bondegårdsreglen som er en helt urimelig skattebegunstigelse så har vi en lang række tekniske spørgsmål om den måde som vurderingerne skal beregnes på så i

min side i forbindelse med udvalgsarbejdet

som jo betyder at en millionvilla nord for københavn

vil få et fradrag på tre million

et hus i næstved til en million kroner for eksempel kun vil få et fradrag på

boligskatteaftale som vi hellere så udformet på en helt anden måde nemlig ved at man sådan

ejendomsværdiskatten og stigningsbegrænsningen af grundskylden

tal på at stigningsbegrænsningen

beløber sig til en pris på elleve milliard kroner i to tusind og femten og det er klart at hvis man udfasede det skattestop

det kunne så samtidig kombineres med en indefrysningsordning a la den der er foreslået som

vil sikre at man som boligejer ikke vil kunne blive

løbende beskatning så kombinationen af en udfasning

en indefrysningsordning ville kunne løse mange problemer det ville kunne løse tre centrale ting for enhedslisten

samfundsskabte værdier og 3 at vi får

vi minimerer risikoen for at folk bliver beskattet ud af deres

på grund af en løbende boligbeskatning så enhedslisten er er negativt indstillet over for

inde på en udmøntning af det forlig som blev indgået mellem den tidligere v regering og de øvrige borgerlige borgerlige partier samt socialdemokratiet og det radikale venstre der ligger et

meget stort arbejde arbejde bag

som har arbejdet i meget lang tid i mange år

for dem glemmer vi jo nogle gange

synes jeg de fortjener i i den her

at lave et offentligt ejendomsvurderingssystem fordi det jo dybest set handler om at gætte markedsprisen på

afhængig af lang række forhold herunder noget så simpelt som sælgerens situation lokale forhold konjunkturerne i

når man politisk har besluttet at borgerne skal beskattes på baggrund af værdien af deres

er det selvfølgelig rimeligt at borgerne kan forvente

fratage borgerne deres penge er noget af det allermest indgribende vi politikere kan foretage os så borgerne skal kunne have tillid til ejendomsvurderingen samt til at eventuelle klager over vurderingen behandles seriøst og professionelt og hurtigt borgerne skal også kunne gennemskue hvorfor deres bolig er blevet vurderet som den er det er rimeligt da vurderingen som sagt har stor betydning for borgernes økonomi tvivlen skal også komme borgerne til

er det også svært at se det her lovforslag uafhængigt af den aftale som vi netop har indgået om selve ejendomsbeskatningen hvori selve beskatningsgrundlaget jo udgør den offentlige ejendomsvurdering minus tyve procent

de offentlige ejendomsvurderinger har været suspenderet siden to tusind og tretten og det er et udtryk for at det det offentlige ejendomsvurderingssystem reelt er brudt sammen det er i sig selv en bemærkelsesværdig situation i et

udviklet samfund som det danske men nu får vi altså et nyt ejendomsvurderingssystem og vi får et nyt klagesystem

sige at det nok ikke er muligt at lave et helt perfekt ejendomsvurderingssystem der vil være fordele og der vil være ulemper det nye system er efter vores opfattelse heller ikke

nemlig forskellige hensyn som skal vægtes mod hinanden det synes jeg vi skal være ærlige om der vil nok også fortsat være borgere som vil undre sig over deres boligs vurdering særlig hvis de får ret

men ikke får ændret den offentlige ejendomsvurdering fordi den

ligger inden for usikkerhedsspændet på plusminus tyve procent

mellem relativt ens huse

det bedst mulige ejendomsvurderingssystem og jeg tror også at man med sikkerhed kan sige at det

nok bliver et af de bedste

det kan vi være stolte af det håber jeg i hvert fald vil vise sig men jeg er ikke så naiv at jeg tror at vi ikke vil opleve problemer i fremtiden

det bliver

skulle diskutere det her og nok også fortsat komme til at arbejde med det men

rammer ligger nu fast og dem er

område hvor det sluttelig er rigtig interessant om vi kan få så mange partier som muligt til at bakke op

og jeg oplever at skatteministeren tit er lydhør over for de opfordringer

invitere os med så må vi blive

det ville i i det her tilfælde gøre at jeg

teknisk gennemgang som jeg i den grad gerne vil have jeg ved

gennemgående meget positive over for i alternativet når vi afkobler det politiske element altså der behov for et

verdens bedste ejendomsvurderingssystem det vil vi godt være med til at finansiere vi

er rigtig mange partier der gerne vil hvis man ellers får muligheden for

tilpasset det nye system det ser jeg i lovforslag

der blev indgået i sidste uge vi er meget uenige

på lang sigt er det rigtige for danmark vi synes det er godt vi får gjort op med boligskattestoppet vi synes der går lidt for lang tid hvor man fastholder det og så er der en progression

i beskatningen som vi godt kunne tænke os var helt anderledes vi synes

er det egentlig en sejr for demokratiet når der er så mange partier der bakker op om

godt at der er så mange danskere der får opfyldt deres

skal så lige ind i den tekniske gennemgang og se de tyve

fra ministeriet det er

finde ud af om der ligger en tilsigtet eller utilsigtet skattebegunstigelse af nogle grupper i

det jeg gerne vil have gennemgået så opbakning

vi rigtig gerne kigge mere bagud og finde ud af hvordan fejlene er opstået

det kort og godt var forkert og ikke vurderede boligerne korrekt uanset hvad det er for en skat borgerne skal betale skal det selvfølgelig være sådan at den bliver udregnet så korrekt som muligt og så fair som muligt over for borgerne som skal aflevere nogle af

penge til fællesskabet

er efter vores opfattelse væsentlig bedre væsentlig mere fair væsentlig mere korrekt

det system der er det følger anbefalingerne fra

som kommer tættere på borgerne ud i lokalområderne og dermed skulle det gerne være sådan at dem der vurderer ejendommene er tættere på de enkelte områder de enkelte markeder og dermed kan lave en vurdering der er meget mere korrekt end i dag det er også sådan at de borgere der har betalt for meget kan få deres penge tilbage uden at skulle klage og igennem en stor proces det er vi også rigtig glade for samlet set mener vi at vi nu

flere ansatte til at vurdere man man laver vurderinger der er bedre og borgerne

det er vi rigtig glade for i radikale venstre ligesom en række af mine kollegaer vil jeg også gerne takke de partier der har været med

det er vigtigt at vi her i folketinget har kunnet blive enige om det

vi støtter de de to lovforslag og er rigtig glade for

skatteministeriet havde forvaltet området for ejendomsvurdering meget kritisabelt velvidende at området længe havde været problemfyldt

ministeriet faktisk havde været vidende om problemerne på vurderingsområdet siden man hjemtog det i to tusind og tre og helt konkret siden to tusind og syv så der var nærmest ingen ende på den kritik der kom fra rigsrevisionen at området var problemfyldt at der i tre ud af fire tilfælde var

forkerte vurderinger at man havde været bevidst om problemerne i årevis og ikke gjort nok ved det

mange der har ansvaret for og derfor er der også mange der skal tage ansvaret for at rydde op

støtter op om de her to lovforslag vi behandler i dag for

alle sammen mener at de har betalt for meget jeg ikke mødt nogen der mener at de lige præcis er dem der har betalt for lidt og det er jo nok en helt naturlig tilgang at have at det er man meget bekymret

også fordi det er en stor del af ens privatøkonomi

for høje vurderinger og at det grundlæggende

befolkningens tiltro til

vurderingssystemet og skat generelt

ryddes op og det oprydningsarbejde har været i gang i flere år det er nu under den nuværende skatteministers ansvar

at vurdere ejendomme korrekt det har

andre konsekvenser altså ud over at danne grundlag for ejendoms og boligskatter har det jo også konsekvenser for tinglysningsafgift bo og og arveafgift

beskatning af fri bolig beregning af kapitalafkast og så videre og så videre så der er mange afledt effekter

vurderinger

at i den bedste af alle verdener skulle man have et helt præcist system

ikke et hundrede procent sikkert system og derfor skal der selvfølgelig også være en sikkerhedsmargen

er med på selve princippet om at der skal være en sikkerhedsmargen vi kommer ikke til at lave et hundrede procent sikkert

altså det kan svinge fra den ene uge til den næste

den lokale søs vandtilstand og så videre og så videre

overbevist om og derfor vil vi også fortsat

overbevist om at det bliver meget bedre men

det bliver bedste mands bedste bud ikke gæt

taget en lang række grunde ud til helt

og at den her sikkerhedsmargen bliver lagt ind

at den tyve procentssikkerhedsmargen kommer

og for liebhavervillaen i nordsjælland og derfor

forholdet mellem de meget forskellige grunde eller

mere retfærdig men for den enkelte vil det opfattes

og samtidig sikre at det skrøbelige skattesystem som vi også nu hvor det skal genopbygges

ikke bliver væltet af

millioner af klagere der alle sammen er overbevist om at at de har betalt

for meget så når alle de hensyn er lagt sammen synes jeg

i landdistriktsområder

som har betalt uforholdsmæssig meget

opgave for dem der har

afsluttende kommentar er at selv om sf ikke er en del af aftalen

har jeg ikke på noget tidspunkt lagt skjul på at vi selvfølgelig også mener at vi bærer en del af ansvaret og derfor også gerne vil være med til

og sikre at vi igen får et ejendomsvurderingssystem som folk kan have tillid til

det er en historisk aftale der er lavet om boligskatten og det er en historisk aftale der er lavet om ejendomsvurderinger

to aftaler der betyder

opkræve ejendomsskatter som den indtægtskilde

ikke at tage det sene tidspunkt vi behandler det her lovforslag

en overvejende positiv modtagelse ikke blot fra de partier der er med i aftalen det er meget naturligt at partier

er med i et forlig også omtaler forliget og følgelovgivningen positivt

i forliget det er en helt afgørende samfundsopgave at tilliden til de offentlige ejendomsvurderinger

de ejendomsvurderinger der bliver foretaget og de skal have adgang til

skylder vi boligejerne i forhold til at opkræve ejendomsskatterne på et retvisende grundlag

ikke være bekendt at køre længere med et system

for beskatningen altså boligskatten vi har det jo sådan når vi beskatter løn at der ved

får udbetalt løn og vi har også et ret firkantet skematisk system for hvad man så skal betale af forskellige skattesatser afhængig af hvad man

det er til at forholde sig til det er ret og rimeligt over for alle så kan man diskutere skattesatserne det er rimeligt nok men men grundlaget for opkrævningen af indkomstskat og personskatter er i orden

når man beskatter noget på baggrund af en vurdering kan man i særdeleshed

vi har i dag ikke er gode nok og ikke hviler på et retvisende nok grundlag skylder vi naturligvis som ansvarlige politikere at gå sammen og finde et bedre system

betale i boligskat og det er det vi har gjort i fællesskab det er et projekt der i virkeligheden startede under den tidligere regering da daværende skatteminister herre benny engelbrecht nedsatte

stor forkromet løsning men kom dog frem til et godt fagligt solidt udgangspunkt

og mere retvisende det har vi så arbejdet videre med i mine halvandet år

som skatteminister og det endte så i aftalen om et

jul grundlaget for for genetableringen

er sikret med de her to lovforslag

i hvert fald sikret med gennemførelse og implementering af de to lovforslag ejendomsvurderingerne kan fremover foretages på et meget bedre grundlag og med en højere træfsikkerhed samtidig med at ejendomsejerne bliver inddraget i en form for deklarationsproces hvor de får indsigt i grundlaget for vurderingerne man får

til en vurderingsmeddelelse ind ad sin brevsprække eller

e postkasse og der har man

se på hvad der ligger til grund for den vurdering

som skat er kommet med udfordre den og

have fået med samtidig får ejendomsejerne mulighed for at afgive

forhåbentlig vil det føre til at man oplever et mere gennemsigtigt og og mere retvisende vurderingssystem end det vi har i dag samtidig

indeholder lovforslagene også en tilbagebetalingsordning som er historisk så de ejendomsejere der har betalt

får helt automatisk skatterne tilbage uden at skulle klage

vi sender tilbage til helt almindelige danskere typisk dem der bor i det mindre hus uden for de større byer der har betalt for meget i skat fordi de har betalt skat af en forkert og

vurdering det er kun ret og rimeligt

nået hinanden i det der efter min opfattelse er et

fornuftigt kompromis som alle de deltagende partier kan se sig selv i

noget som jeg som skatteminister er stolt af jeg står naturligvis til rådighed hvis der skulle være nogle spørgsmål her i salen i i dag

en udvalgsbehandling som vi skal nå inden lovforslaget skal vedtages inden folketinget går

jeg har lidt svært ved at forstå at man kan være modstander af

være modstander af det beskatningssystem vi

forstår grundlæggende ikke at man kan være imod et system hvor vi får mere rigtige og retvisende vurderinger og det er

videre med det system vi har derfor vil jeg opfordre de partier der er skeptiske til at tænke sig grundigt om

og en og tyve men men et nyt og bedre vurderingssystem hvor vi sikrer et mere rigtigt grundlag for hvad der skal beskattes er altså svært